kristen touborg bjarne laustsen

betragter jeg tingets samtykke som givet

lars christian lilleholt som ordfører for

danske rederier skibsfarten bidrager med mere end tyve procent af nettooverskuddet på betalingsbalancen og området er stadig i vækst vi har nogle af verdens førende rederier med hovedkontorer i danmark og der kommer stadig flere til

også vigtigt at vi hele tiden har fokus på

rammevilkårene for dansk skibsfart er tilstrækkelige det fokus har regeringen haft

og også før den tid har der bredt i folketinget været enighed om tiltagene på området der er indført tonnageskat dis og andre tiltag som skal sikre gode rammevilkår også i den sammenhæng skal forslaget her i dag ses hvor der er en række elementer som gerne skal bidrage til at sikre at vi fortsat har gode

har til behandling her i dag

give mulighed for at der ikke længere skal være danske skibsførere på skibene således at vi giver mulighed for at op til halvdelen af de skibe der er registreret i dis får mulighed for at

er det for at sikre at dansk skibsfart som jo er i international konkurrence ja i

også har samme konkurrencevilkår som de rederier de konkurrerer med der er også en række andre tiltag i forslaget her blandt andet om at forhøje udenrigsfradraget til ethundrede og femtusind kroner kroner årligt for søfarende der arbejder om bord på udenlandske skibe uden for eu ligesom vi også i det her lovforslag håndterer den udfordring der har været når søfarende er blevet efterladt i

afsætter vi et beløb til at sikre at de mennesker kan komme hjem igen

er en sammenblanding af både det ene og det andet men nu tager vi det som det ligger i bemærkningerne til lovforslaget og i fremsættelsestalen gøres

bruge vendinger som sikring mod udvanding i anvendelsen af danske skibsførere

styrket indsats for det blå danmark jeg må sige at det er en retorik der vil noget

i al sin enkelhed ud på at smide danske søfolk ud af dansk indregistrerede skibe forslaget vi behandler i dag er justeret i forhold til det første udkast

man ønsker at kravet om at der skal være danske skibsførere på skibe indregistreret

seks hundrede skibe det ønsker man øget til halvtreds procent

danske stat yder en god service omkostningerne er mindre end i mange andre landes registre samtidig indeholder sociale ydelser og det danske flag er alt andet lige et kvalitetsmærke fordi vi gennem uddannelse og beskæftigelse af danske søfolk har udviklet gode rammevilkår men de kommer jo af den viden som danske søfolk navigatører maskinfolk og assistenter har med sig og ikke mindst af dygtige rederier det eneste krav der

i dag er at skibsføreren skal være dansk resten af besætningen kan være udlændinge sådan mener vi fortsat at det skal være der optages vel årligt to hundrede studerende på navigationsskolerne

rederierne hvad er perspektivet for en styrmandselev i dag hvis vi signalerer at udlændinge er bedre

det er vores opfattelse at dis ordningen bør kulegraves før der vedtages yderligere ændringer har vi sagt før

interessant vi støtter fuldt ud

at det sættes op til ethundrede og femtusind kroner er en pristalsregulering

udgør jo kun en brøkdel af det som redernes skattefrihed har givet dem men det giver den enkelte sømand bedre mulighed for at få hyre uden for dis men i denne del

for små som store skibe lad mig give et eksempel

spanien iskinderun tyrkiet og tilbage til italien

af eu tre gange hvordan vil man administrere det det er da fuldstændig fjollet fremstillet der er jo ikke nogen der siger

registrere hvornår man er ude og inde af eu og hvad så når man er på ferie

velfærdsråd hvorfor skal de nu lide under det det trænger for øvrigt

vedrørende efterladte søfolk og sua konventionen vi vil stille forslag

ministeren vil kalde samtlige partier over i ministeriet

knudret og der er mange synspunkter det kunne jo være at vi kunne snakke os til rette og

er andre veje socialdemokratiet kender udfordringerne for det blå danmark det skal der

dette lovforslag som efter et regeringsskifte spørgsmålet er om vi har brug for lovgivning på nuværende tidspunkt

ikke bare en blankocheck ud til rederne for os er det vigtigt at udvikle en søfartsnation

at styrke dansk søfart og vi ønsker de bedste muligheder for at de mennesker der vælger en karriere i søfarten også får det derfor er vi ret kritiske over for det her lovforslag dis loven blev indført for at skabe bedre betingelser for udviklingen af danmark som søfartsnation målet med

sikre et kvalitetsregister til forskel fra registrene fra de såkaldte bekvemmelighedslande

for hele dis konstruktionen men vi erkender at det hidtil er lykkedes at bevare dis som et kvalitetsregister en af forudsætningerne er efter sfs mening at der har været et nationalitetskrav til skibsføreren nationalitetskravet har også stor betydning for at kunne bevare og udvikle de maritime uddannelsesinstitutioner og ved at afskaffe nationalitetskravet til skibsføreren

en stor del af motivationen til at uddanne søfarende i de underliggende stillingskategorier metal søfart

at en skibsfører ikke er et færdigt produkt som bare kommer ud af en skole det er et resultat af et langt uddannelsesforløb som indeholder arbejde som underofficer metal søfart vurderer at der med det her lovforslag forsvinder seks tusind søfartsstillinger ønsket om at fjerne nationalitetskravet er alene begrundet i et ønske om flere skibe under dansk flag

ligger ikke alene i at have mange skibe under dansk flag det er derimod kvalitet og kompetence som er styrken de kompetencer som skibsførere får ved vi bliver brugt mange andre steder i de maritime erhverv end til blot at føre skibe og ved at fjerne nationalitetskravet er det sfs opfattelse at meget kompetence vil blive tabt på gulvet dansk søfart og de mange tilknyttede erhverv bliver dermed tabere og vi kan på den baggrund ikke støtte

lovforslaget danmark har i dag en solid position som søfartsnation det er en position som vi må og skal fastholde og derfor er vi også i

stærkt optaget af at styrke rederiernes globale konkurrenceevne hvis vi skal kunne sikre fortsat vækst og indtjening i det blå danmark kræver det at rederierne fortsat vælger at have deres skibe under dansk flag det gør de selvfølgelig kun hvis de vilkår som vi tilbyder dem her i landet er internationalt konkurrencedygtige

formålet med lovforslaget er at sikre rederierne en større fleksibilitet ved at åbne for

dis inden for visse rammer også kan føres af skibsførere fra lande uden for eu

anvende europæiske skibsførere det åbnede vi for i to tusind og fire og den ændring har ikke betydet et markant fald i antallet af danske skibsførere eller andre danske søfarende derfor tror vi heller ikke at denne ændring vil medføre tab af danske arbejdspladser tværtimod forhindrer vi at danske skibe søger til andre registre fra andre lande målet er at tiltrække flere skibe til dis og dermed skabe flere arbejdspladser til glæde og gavn for de mange dygtige danske søfarende som en sikkerhedsventil er der lavet den begrænsning at mindst halvdelen af skibene skal føres af personer fra danmark eller europa derudover laver vi en midlertidig ordning

i fem år gør det muligt at optage nye skibe i dis uden nationalitetskrav til skibsføreren det synes vi er et fint kompromis vi indfører nu også et udenrigsfradrag som vil gøre de danske søfarende mere konkurrencedygtige på det globale arbejdsmarked og vi forbedrer de søfarendes sociale beskyttelse med en ny pulje til såkaldt efterladte søfarende det er alt sammen gode og fornuftige tiltag til gavn for det blå danmark

vi fastholder den position som i sagens natur betyder beskæftigelse til søs men som jo også i meget høj grad betyder

helt afgørende at vi hele tiden moderniserer vores lovgivning

det her område jeg lytter meget nøje

kan fastholdes i folketinget så vi har en vished for de erhvervsvilkår der

jeg bare starte med at sige at det er min opfordring til ministeren at man forsøger at holde fast på den brede enighed gennem forhandlingen med folketingets partier så det her lovforslag kan

andre ordførere også er enig i at vi selvfølgelig skal have

er sådan som man ellers måske kunne få indtryk af i debatten at det er et stort ønske blandt rederne

når man erhverver sig udenlandske rederier

ikke er nødt til at afskedige de i øvrigt udmærkede skibsførere der er

i de selskaber i forvejen men kan fortsætte med at have dem

medarbejdere og at det

med tiden kan vokse i graderne og tage uddannelse og dermed også kan komme til

en slags hr teknisk handelshindring at man ikke vil acceptere

også kunne være dygtige skibsførere uddannet i andre

justeres men det er klart at

kan konstatere at ambitionen hos rederne altså ikke er

så er der jo grundlag for at få en forhandling så alle

føle sig trygge ved den modernisering af lovgivningen også selv om det betyder en lempelse af nationalitetskravet

udenrigsfradraget nu moderniseres og justeres

sindal fra socialdemokraterne peger på de problemer der ligger i den måde lovforslaget

og det synes jeg passende også kan indgå i

når vi er færdige med lovgivningsprocessen her vil kunne stemme forslaget igennem med et bredt flertal

det det er afgørende at vi moderniserer lovgivningen så danmark fortsat

stor søfartsnation med masser af ansatte også af danskere

formanden for bestyrelsen hvor meget betaler ap møller mærsk i skat i danmark

svaret var fem og halvtreds million

på et år fem og halvtreds million kroner der er set bort fra olien som har nogle særlige regler men alt det der gælder ap møller mærsks rederidrift butiksdrift og øvrige virksomhed i danmark

fem og halvtreds million kroner i skat det viser lidt om hvor langt rederierne og de store selskaber er kommet

for ser vi på hvad der kommer ind i skat fra de andre store rederier vi har i danmark så er beløbet nogenlunde i samme størrelsesorden vi kender ikke alle tallene fordi de normalt er dækket af hemmelighed men vi ved lidt om

fordi vi har fået nogle sammentællinger af hvor meget rederierne samlet

betaler i skat og det er stort set peanuts jo siger nogle

så er der jo ansatte som betaler skat og det er rigtigt sådan er det i en del virksomheder hvor selskabet ikke betaler meget skat men hvor de så til gengæld har en del ansatte der betaler

inden for rederidrift der betaler man jo nul kroner i skat som ansat det vil sige at rederen slipper for at betale den del af lønnen der normalt skal betales i skat

nettolønnen til de ansatte så heller ikke fra de ansatte kommer der skat ind i samfundet

at finansiere velfærden og det danske samfund

om at sikre danmark som søfartsnation jo det tror jeg vi er enige om alle sammen men det kræver jo at der er beskæftigelse på skibene for hvis ikke der er dansk beskæftigelse på skibene

meget vigtig del af det der gør at danmark kan kalde sig en søfartsnation og det undermineres altså endnu mere med den her lov den er lavet lidt om

er muligt at det mindskes lidt med lovændringen men det ændrer jo ikke ved at det underminerer beskæftigelsen på danske skibe med danske danske søfarende dis bliver mere og mere et bekvemmelighedsflag så spørges der helt naturligt til om nationalitetskravet er vigtigt i en globaliseret verden

en søfartsnation at man dog har nogle ansatte af dansk nationalitet på

men

det er nemlig de overenskomstmæssige vilkår

dis reglen § ti der siger at overenskomster på

og det betyder at jo flere udenlandske ansatte der kommer på danske skibe jo dårligere dækning overenskomstmæssigt og det går jo endnu mere i retning af at vi bliver et bekvemmelighedsflag hvor man ikke kan være sikker på at de ansatte har ordentlige løn og arbejdsvilkår hvis man fjernede den regel og sagde at alle der er ansat på et dansk indregistreret skib selvfølgelig kan omfattes af en dansk overenskomst

en del af problemet være fjernet men det vil man jo heller ikke tværtimod fastholder man

en regel der er groft diskriminerende som er i modsætning

retten til frit at kunne vælge sin egen fagforening for her har staten lovgivet at det ikke er tilladt for en filippinsk sømand der arbejder på et dansk skib at blive omfattet af en dansk fagforening og en dansk overenskomst

det her er bare endnu et eksempel på

bestemmer lovgivningen på deres eget område det har de gjort i årtier og det gør de også med den her lov de bestemmer selv hvilken lovgivning der skal gælde vedrørende deres erhverv jeg kender ikke noget andet erhverv der i den grad selv bestemmer hvilken lovgivning der skal gælde

på land ikke mindst her i københavnsområdet hvor altså tusinder er beskæftiget med søfart

er der stadig væk en meget stor beskæftigelse inden for søfartserhvervet i danmark eller det blå danmark som det også hedder helt enig

hvis man fjerner om jeg så må sige dele af fødekæden

underminerer man også det blå danmark for at bruge det begreb som erhvervet selv bedst kan lide og det er derfor vi advarer mod den underminering af beskæftigelsen

i forhold til det nye rederis aktiviteter

frank aaen så ikke enig i at det

det uden dramatiske ændringer i beskæftigelsen det er jeg helt med på så overgangsordninger

så tilmed fjernet § ti i dis loven sådan at folk der kommer over på danskregistrerede skibe også

have en overgangsregel og se stort på eller i hvert fald se meget lempeligt på hvordan man

tilpasser sig den generelle lovgivning men problemet er altså

vi ikke har mulighed for at dække udenlandske søfarende under danske overenskomster

redernes penge så vi får ikke noget skat af dem der kommer ikke noget beskæftigelse ud af dem og jeg sår stor tvivl ved hvor stor betydning denne nettoindtjening af valuta har for dansk økonomi det kunne vi jo prøve at undersøge i udvalgsarbejdet jeg tror de der store beløb får folk til fuldstændig at falde i svime jeg tror slet ikke det har den samfundsmæssige betydning som man kunne tro

vismændene i deres vismandsrapport for nogle få år siden sagde at der

var en urimelig skattemæssig begunstigelse af rederierhvervet i forhold til rederiernes

i den reelle produktion i danmark sammenlignet med importen til danmark

om det er et problem at betalingsbalancen er i minus hvis betalingsbalancen er i minus fordi der bliver taget en masse lån ud og ind af landet

skal overvurdere rederiernes betydning

økonomiske betydning af rederierne

blandt andet venstres ordfører

brix og jeg hører altså til dem som mener at valutabalancen er et ret centralt element i dansk økonomi det er også værd

at vi af indlysende årsager

at gøre med et erhverv som er underlagt globaliseringens til tider kradse konkurrencevilkår

synes det er utrolig vigtigt at rammevilkårene i dette erhverv

også i alle andre erhverv til hver en tid afspejler de vilkår som konkurrenterne har i

synes rederierne har rimelige vilkår men når det handler om beskatning

verdens højst beskattede nation skal man jo altid være på vagt derfor er det vigtigt at det forhøjede skattefradrag som det fremgår af forslaget også gælder så bredt som muligt og ikke kun uden for begrænset fart og helst uden hensyn til skibstype hvis de er oppe i en vis størrelse rederiforeningen foreslår en grænse på fem hundrede bruttoton og det må man kunne finde en løsning på kriterierne bør i hvert fald være enkle og entydige så vi ikke opnår den situation som vi hørte om fra den socialdemokratiske ordfører at man sejler ud og ind af eu

international sektor afskaffer kravet om dansk indfødsret for skibsførere rederierne har jo langt de fleste kompetencer på land og vil fortsat rekruttere danske officerer en løbende dispensation

naturligvis ikke hensigtsmæssig og det må være på tide at ophæve dette indfødsretskrav vi synes i det store hele at det er et godt lovforslag som vi vi vil støtte med de

det er vigtigt for hele vores

opfattelse af væksterhvervssituationen og her har vi altså et erhverv som betyder noget for danmark og som

positivt men det forudsætter at rederierne fortsat vælger dansk flag til deres skibe og derfor bør der gennemføres nogle nødvendige justeringer af de maritime rammevilkår for både rederier og søfarende sådan at vi kan stå os i konkurrencen med de andre store søfartsnationer lovforslaget giver rederierne fleksibilitet

bemande et skib registreret i dis med en indisk skibsfører på en rute mellem singapore og hongkong nationalitetskravet for skibsførere er i den forbindelse en barriere derfor foreslår regeringen at det i højere grad bliver muligt for et rederi at fravige nationalitetskravet således vil et rederi som hovedregel kunne få tilladelse til at benytte en skibsfører fra et tredjeland hvis mindst halvdelen af dis skibene føres af personer fra danmark eller det øvrige europa ved ændringen tilgodeser vi

ønsket om at skabe vækst men vi sikrer også at der stadig væk er danske maritime kompetencer regeringen lægger også stor vægt på at forbedre beskæftigelsesvilkårene for de søfarende på det globale maritime arbejdsmarked og det gør vi med et nyt skattefradrag som har en nettoværdi på sekstentusind kroner om året og som øger de søfarendes internationale konkurrenceevne der har været udtrykt bekymring for

vil koste danske arbejdspladser jeg deler ikke den bekymring og tidligere erfaringer tyder ikke på at det vil ske der blev for eksempel allerede tusind og fire skabt mulighed for at benytte skibsførere fra andre europæiske lande og der er ikke noget der tyder på at det har ført til øget udskiftning af danske skibsførere og søfolk efter regeringens opfattelse vil forslaget forbedre beskæftigelsesmulighederne for alle danske søfarende herunder også skibsførerne og vil samtidig kunne give nye arbejdspladser i land endelig indeholder lovforslaget en økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende vi har

at søfarende efterlades på skibe eksempelvis fordi rederen er gået konkurs disse sager har store menneskelige konsekvenser

vi ved at etablere en særlig pulje hvorfra der kan ydes tilskud til efterladte søfarendes fornødenheder jeg ser frem til udvalgets velvillige behandling af forslaget og

vil bare tage et element ud af de her fem elementer der er i lovforslaget og det er det med fradraget som jeg nævnte før jeg ved ikke

det skal gælde uden for eu og eøs når vi ved at vores flåde er global og sejler ud og ind af eu og eøs området det vil ikke være til

at registrere fornuftigt på nogen måde

i forhold til det der

beskrevet med finansieringen

ministeren kalder partierne over

hvad det egentlig er for noget vi vedtager også i forhold til de halvtreds procent når der har været åben havelåge i fem år er det så halvtreds procent af det hele eller hvordan vil man registrere det den tredje ting der står i lovforslaget

til det er at søfartsstyrelsen så skal afgøre hvilke skibe der kan komme ind på dispensation jeg mener organisationerne skal medvirke til

er jo sådan set en del af deres arbejde for de er

det er der kompetencen ligger så vil ministeren være med til at vi får en

regeringen og socialdemokraterne det radikale venstre og

i forhold til at skaffe det blå danmark nogle fornuftige vilkår det håber jeg på også vil være tilfældet i fremtiden

får en meget stor maritim sektor i danmark

så kunne vi risikere at miste den styrkeposition miste skibe få udflagning

som jo har en god ordfører på området og som interesserer sig meget for området og derfor vil jeg da gerne invitere over til en kop kaffe

i ministeriet for at høre om de gode forslag og for at se om

de bedst mulige vilkår i fremtiden det lægger

forslag op til og det er jeg helt sikker på

justitsministeren

udvidelse en yderligere liberalisering af en principiel lovgivning som vk regeringen selv gennemførte for nogle få år siden

tidligere prøveløsladelse af

har så vidt jeg er orienteret vist sig at medføre glimrende erfaringer og resultater og det her forslag lægger nu op til at denne ordning udvides regelsættet er sådan

efter to tredjedele af udstået straftid dog mindst fire måneder forslaget her lægger op til at man kan bruge noget for noget ordningen når halvdelen af straffen er udstået dog mindst to måneder man skal have udvist god opførsel under afsoningen vilje

arbejdsduelig for at kunne komme i betragtning det synes vi er godt og fornuftigt der er ingen tvivl om

er et tilbud som på nogle fanger virker ganske motiverende og fornuftigt

også på sigt er med til at nedbringe recidivet altså nedbringe den procentsats af tidligere

at folk vender tilbage i kriminalitet og kan man hjælpe dem på vej videre i livet med uddannelse og

er meget nået og så er

det er i al beskedenhed det som det her forslag

at afprøve muligheden for

omfang end der i dag er basis for og det vil vi gerne være åbne over for jeg vil også gerne sige at det jo så også er med til at lette presset på den store kapacitetsudnyttelse grænsende til overbelægning som vi ser på nogle afdelinger i kriminalforsorgen vi skal ikke være blinde for at det også tjener det formål men det er jo en praktisk virkelighed vi står over for og som vi også

men det gør det altså på en pædagogisk og meget

sige at de skal hurtigere ud

kun den halve for man kommer ud på halv tid

imødekommer en mulighed for at hjælpe folk på vej med uddannelse og arbejde hvis de viser interesse for det hvis de kvalificerer sig med vilje til at blive arbejdsduelige

sådanne evner og sådan en interesse det synes jeg er sund fornuft det er godt og ordentligt

at komme i betragtning under noget for noget ordningen taler vi jo om bestemte former for kriminalitet og bestemte former for strafudmåling det er jo ikke rockerforbrydere vi taler om det er jo ikke sædelighedsforbrydere og det er jo ikke mordere

forventes at kunne begå sig i samfundet også efter udstået straf og som mens de har afsonet har vist vilje til at ville indordne sig

være administrativt op

der skal være afviklet inden

at de kategorier af kriminalitet ikke vil komme i betragtning under den her ordning hvis der er et

særlig specifikt problem i forhold til udmålingen af

undrer mig i øvrigt lidt over socialdemokraternes tilgang til det her forslag men jeg kan forstå på spørgsmålene at socialdemokraterne melder fra og det må blive et nej til

det glæder mig til at høre heroppefra men jeg synes ikke

tårnhøjt og at fængslerne er overfyldte

i sig selv ikke særlig meget

nogle kategorier af løsladte

stillingtagen til det her forslag for det er rigtigt at det vil lette kapacitetspresset men det skal man vel ikke være ked af det skal man vel ikke sige nej til forslaget på grund af vi har ført en

konsekvent retspolitik hvor vi har været på ofrenes side og hvor vi har bekæmpet kriminaliteten og det har jo medført at vi har fået en høj belægning det har kriminalforsorgen og justitsministeriet så taget en række initiativer til for at imødegå ligesom det er stillet i udsigt at vi skal se på kriminalforsorgens kapacitetsproblemer og på sikkerhedsforholdene når der skal forhandles en ny fire års aftale for kriminalforsorgen engang til efteråret i modsætning til tidligere regeringer som også sf har støttet for mange år siden så har den nuværende vk regering jo i praksis vist at man gang på gang har haft både vilje og evne til at tilføre kriminalforsorgen flere ressourcer dels i de to forudgående fire års aftaler dels ved tillægsbevillinger gennem aktstykker i finansudvalget så der har været vist både vilje evne og handlekraft fra den her regerings på det her område i et omfang som vi ikke tidligere har set og specielt ikke har set under socialdemokratisk ledede regeringer understøttet af sf

tage hensyn til ofrene men nu synes man pludselig

et eller andet modsætningsfyldt i men lad nu det ligge

nedsat et udvalg som kigger på

antallet af varetægtsfængslinger og længden af varetægtsfængslinger der er noget der tyder på

relativt høj stigning en stor stigning i antallet af varetægtsfængslinger og også relativt mange lange varetægtsfængslinger det er jeg parat til at se på hvad vi kan gøre

nedbringe jeg blev af fru karina

havde overblik over hvilke kategorier af tidligere fanger der vil blive omfattet af det her forslag det svarede jeg helt præcis på

det er der ikke nogen kategorier af tidligere fanger der vil blive omfattet af de har udstået deres straf det her drejer sig om fremtidige afsonere som viser evne og vilje til uddannelse og arbejdsprøvning og som ved samarbejdsvilje og god opførsel kan komme tidligere ud fra

en

som så ender med at komme i fængsel nu står vi så i en situation hvor vi mangler pladser og det skal jo lige

ordføreren om er

i forbindelse med udvalgsarbejdet være indstillet på at vi får kigget på det

straf efterfølgende går en uvildig instans ind og kigger på det

det er fængselsledelsen i den pågældende institution under kriminalforsorgen

af de overordnede retningslinjer udarbejdet af kriminalforsorgen har det faglige og myndighedsmæssige ansvar for den vurdering hvis der er nogle principielle overvejelser som dansk folkeparti måtte gøre sig i forbindelse med kriterierne for at fastsætte disse regler

jeg meget gerne diskutere det med dansk folkeparti det vil jeg gøre hernede i salen og vil jeg gøre i udvalget og det kunne vi eventuelt også gøre i forbindelse med forhandlingen om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen

hvor vi ikke giver den straf som de pågældende

at

bliver straffet så må vi finde andre løsninger

men jeg er meget åben over for at vi tager den her debat både i folketingssalen og

at vi også fremover kan finde hinanden i konkrete politiske løsninger på det her

er de kønneste i verden det kan være gamle arrester fra før århundredskiftet ja

sidste århundredskifte og det kan også være nogle arbejdsbetingelser uddannelsesbetingelser som jeg synes

har vi den rigtige normering både for indsatte og ansatte og har vi de rigtige vilkår

lægges op til synes jeg jeg tror vi generelt må sige at vi i danmark har et godt og tidssvarende fængselsvæsen

der er jo endda nogle der siger at østeuropæiske kriminelle

som en tur på et turisthotel hvis man skal afsone i et dansk fængsel det er sådan noget man hører ude i folkeviddet jeg ved ikke om det er rigtigt jeg tror vi generelt har et passende og tidssvarende niveau det ændrer ikke ved at der

stor forskel på institutionerne inden for kriminalforsorgen og på afdelingerne

er der ingen tvivl om at der stadig væk er noget

arbejde med i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet og i forhold til at forbedre sikkerheden lige så vel som jeg er overbevist om at der stadig væk er meget at arbejde med

arbejdsprøvning

de indsatte på deres niveau på det tidspunkt hvor det er optimalt at nå dem i forhold til at bringe dem videre i tilværelsen og væk fra det kriminelle miljø der tror jeg er en meget stor opgave som kræver

men jeg hørte det mere som et øh øh

for

og hensyn til det men lige nu oplever jeg faktisk at det største hensyn bliver vist til

for hvis man skal leve op til de gode intentioner og få folk hurtigere igennem hvad jeg humanistisk synes at der er meget der taler for skal der vel også lidt flere penge til for at

nå det man kan nå med dem i den tid man så har de indsatte til rådighed så er det her ikke mere en spareøvelse end

indgå et samarbejde omkring uddannelse og læring hurtigere væk fra fængselsmiljøet og ud i samfundslivet igen det er et oprigtigt ønske herom og så er det også et ønske om og en mulighed for at bidrage til at løse et aktuelt kapacitetsproblem det er helt ærligt lagt frem det er helt åbent sagt og det ene er ikke en modsætning

til det andet jeg vil gerne sige som jeg har sagt

et spørgsmål tidligere i dag at der jo er tilført kriminalforsorgen rigtig mange nye midler i vk regeringens tid to fire års aftaler har været præget af betydelige

om sikkerhedsforhold på bestemte institutioner og afdelinger så jeg står ikke her og lover flere penge jeg tror at vi skal

ikke ret lang tid siden havde oppositionen indkaldt ministeren til en

sikkerhedsforholdene i vores fængsler og arresthuse og kapacitetsproblemerne vi har i oppositionen i ganske lang tid presset på for at få regeringen til at handle fordi vi i vores fængsler

slemme forhold for de indsatte vi har en regering der gennem en lang årrække har øget bevillinger til politi og domstole hvilket

men på samme måde som man altså har øget

til politi og domstole har man ikke øget

til kriminalforsorgen kriminalforsorgen er ikke undtaget fra den to procents besparelse som eksempelvis politi og domstole har været og de penge man har fået til småforbedringer hist og her et ekstra nyt hegn til et åbent fængsel så folk ikke kunne stikke af fordi det blev lavet

egen ramme

i oppositionen har haft kig på i ganske lang tid

nogle steder deler man celle to og to

jeg synes

i det men jeg vil gerne her meddele at jeg

der er rigtig mange principielle og store spørgsmål der ikke er afklaret i de notater der er vedlagt forslaget

om at man kan få nedsat sin straf til halv tid

i at vi har et system hvor man får ganske høje straffe ved domstolene men så kan de administrativt nedsættes til det halve i fængslerne

de kriminelle for at få dem til at ændre adfærd for at få dem hjulpet i gang der kan være ganske kort tid

til at få afviklet den indsats der skal skal til i fængslerne når man altså nu vælger at sige at kriminalforsorgen

klare det hele på kortere tid og selvfølgelig også uden

også til at omfatte dem der afsoner i fodlænke det har ikke været nævnt tidligere men fordi fristen for

fodlænke administrativt kunne halvere folks straf jeg synes at der er rigtig god grund til at tage en principiel debat om vores strafniveauer og om hvordan vores fængsler er indrettet

sætter folk i fængsel men så sker der altså det at

halv tid det snakker man bare ikke så meget om

det allersidste element i lovforslaget handler om at man

den del af det har der ikke været sagt noget om og det synes jeg da selvfølgelig også at ministeren skal redegøre for når

for socialdemokraterne er det vigtige ved vores kriminalforsorg

folk forbryder sig mod vores fælles regler og hvor de skal

at den skal være effektiv at vi skal tage udgangspunkt i den

hashmisbrug der skal under kontrol skal vi have sendt folk i arbejdsprøvning hvordan kan vi få de her kriminelle til at komme videre sådan at de kan

fængslerne er så hårdt belastede som de er vi skal huske på at dem som har fået de korte straffe på op til fem måneder i dag

afsoner i eget hjem i fodlænke hvilket vil sige at rigtig mange af dem vi har tilbage i vores fængsler og arresthuse

der går en enkelt fængselsfunktionær rundt og har ansvaret for tolv til fjorten indsatte

der tidligst går på førtidspension så burde det jo kalde på opmærksomhed vi ved at fængselsfunktionærer typisk er i midten af fyrrerne når de lader sig førtidspensionere og i de her tider hvor vi taler om at folk skal kunne holde længe på arbejdsmarkedet så burde det jo være klart for enhver at man bør sætte ind

hvordan vi stiller os til forslaget venstres ordfører løftede sløret for at det ikke skal gælde mordere og sædelighedsforbrydere men vi må have klarhed for hvem det skal gælde for

kan sikre at kriminalforsorgen kan nå at få de her initiativer sat i gang derfor

vi giver opbakning til at man skal kunne prøveløslades men vi har spørgsmål der skal stilles inden vi

hvad handler den egentlig om handler den om at

man gerne vil have nogle kriminelle tilbage at fungere i samfundet det ønsker vi jo alle sammen eller handler den her sag om at vi vi mangler pladser det er jo de overvejelser man skal gøre sig før man siger hvad man mener om forslaget her jeg kan sige

på to måder først ser vi

som et udtryk for at vi har et dygtigt politi

som vi gerne vil have vi vil have forbrydelserne opklaret

domfældelse og folk skal have deres straf det der så kommer her

så bliver andre lette kriminalitetsforhold som også kommer ind under den nye ordning her blandt andet fodlænkeordningen

der imidlertid vil blive genanvendt med henblik på at bidrage til håndteringen af det kapacitetsbehov i kriminalforsorgen der er blevet

er hele grundlaget for det så er vi lidt urolige over

er blevet dømt så har vi fra dansk folkepartis side hundrede procent tillid til at den dom er korrekt så er udgangspunktet også at man skal udstå sin straf vi mener ikke

i danmark er for lange straffe vi mener heller ikke

for hårdt men vi mener at

skal gøre meget for at de kriminelle elementer kan komme ud at fungere i samfundet igen

ikke bare kommer ud igen og laver kriminalitet og chikanerer

før tid når man nu er blevet dømt ved en dansk domstol hvad er det der gør at man umiddelbart siger at det vil være så positivt for den enkelte kriminelle og dermed også positivt for resten af samfundet at den kriminelle kommer ud

meget op til at vi sådan umiddelbart kan se hvad det er for kriterier der ligger bag

kapacitetsproblemerne men så sandelig også i forhold til at

kan komme tilbage til samfundet

til udvalgsarbejdet med at få set på hvordan vi kan få sat de kriterier op

de rigtige der bliver lukket ud efter halv tid

ikke er de forkerte der bliver lukket ud efter halv tid og kan fortsætte deres kriminelle løbebane

sf’s og dansk folkepartis tilgang til det her lovforslag man kan umiddelbart synes at det er positivt at

justitsministeren udvider noget for noget ordningen

mellem fire og seks måneder og så skal arbejdstræning som noget nyt efter en konkret vurdering kunne udgøre en særlig indsats som kan begrunde en tidlig prøveløsladelse det jeg synes kan være en anelse problematisk er

kan man komme i tvivl om hvor godt

dennes motivation for egentlig at acceptere nogle særlige vilkår som skal kunne give prøveløsladelse og hvor meget vi egentlig

vi har ikke taget stilling til hvad det er for nogle

længere tid til at lære den indsatte og den indsattes motivation

det synes vi måske kunne være et bedre forslag end det her det her omfatter jo kun fem og tyve pladser og derfor synes jeg også at vi skal tænke os rigtig meget om hvad det er vi gør når vi lemper

på reglerne i forhold til det her

kommer på baggrund af en rapport som vi har ventet på i halvandet år

hvordan problemerne er vokset hvordan der er blevet flere og flere indsatte flere og flere i

og hvordan det helt er løbet af sporet og det er jo baggrunden for at vi nu står med det her lovforslag i dag

til bristepunktet fordi kriminelle er tvunget til at dele enmandsceller og andre vil nu kunne komme til at stå i kø for at afsone deres domme fordi man laver et tilsigelsesstop

over for ansatte som er vældig presset

det er bare nogle foruroligende statistikker som der heller ikke

bandeproblemerne inde bag murene vi ved at der sidder omkring tre hundrede bandemedlemmer på nuværende tidspunkt og

indeholdt desværre ikke rigtig noget om hvordan vi løser den udfordring det var vi ellers blevet lovet og

arresterne det er et kæmpestort problem at de indsatte ikke kan få

for ikke så lang tid siden var der et tv program som kunne dokumentere at det tager otte år at tage en hf uddannelse inden for murene det er ganske meget jeg synes også grundlæggende nogle resocialiserende tanker som

vi bliver nødt til at udvikle meget mere

jeg vil på den baggrund sige

sf ikke umiddelbart kan støtte det her

vi har også ligesom de andre partier socialdemokraterne og dansk folkeparti behov for at spørge ind til hvad det er for nogle typer af indsatte der får glæde af den her ordning og vi vil ligeledes redegøre for vores indstilling ved

hele den ordning vi har

det at man bliver belønnet hvis man virkelig som straffet og indsat i et fængsel viser viljen til at

og det gør man jo primært fordi man har fortrudt det man har gjort man har fortrudt at man lavede noget kriminelt man vil gerne være fri af det

udgangspunktet er jo i dag at man typisk kan få lov til at blive prøveløsladt når der er gået to tredjedele af tiden men i noget for noget ordningen

der virkelig viser viljen og yder en indsats

der er en gulerod i form af

for eksempel på vilkår af forskellig art men man kan

hvis forholdene i øvrigt er til det den ordning kender vi allerede i dag den ordning har mødt bred opbakning i hele folketinget så jeg synes det er lidt forunderligt at høre her at

har de korte straffe har muligheden for at komme ind under den her ordning

have muligheden for en gulerod i retning af

behandlingsforløb hvis man går ind i et uddannelsesforløb eller som noget nyt hvis man går i arbejdstræning og dermed viser at man ønsker at leve et liv hvor man klarer sig selv og forsørger sig selv uden kriminalitet

at man fra nogle partiers side tager forbehold over for det

det at de der har de korte straffe skal have den her mulighed for

man ønsker at belønne dem der kun har lavet lidt kriminalitet og dermed kun

utrolig konkret på et helt specifikt område at genrejse den debat som vi jo havde i sidste uge altså en større debat om

kriminalforsorgen i sin helhed der havde vi en

der var vi jo hele vejen rundt omkring den her problemstilling med kriminalforsorgen og det at der er en overbelægningssituation i øjeblikket som der i øvrigt bliver taget hånd om og det her er jo ét af flere forslag i rækken af hvad der skal til for at gøre noget ved tingene der må jeg sige fra konservativ side

skal kunne mærke at det kan betale sig og de der med det her går i behandlingsforløb uddannelsesforløb eller arbejdstræning og dermed viser viljen skal vi da også belønne

at de bare bliver løsladt men at de bliver prøveløsladt og det betyder altså at der er knyttet vilkår til der er tilsyn og man holder øje med hvad de laver og det synes jeg er en ganske glimrende ordning og derfor er der fuld

vi har her i folketinget

tager tid at planlægge og tid at bygge

ind over for blandt andet bandekriminaliteten som jeg troede vi var enige om at vi skulle gøre vi har sørget for at der er nogle af de her bandemedlemmer der får nogle hårde og konsekvente straffe og kommer i fængsel vi har så på kort sigt bedt om hvad kan vi gøre her og nu for at aflaste i den aktuelle situation vi har fået en rapport der viser at der er nogle muligheder for at vi her og nu kan løse det så skal man da gøre det det betyder jo ikke at vi så siger at så er al fremtid

aflyst nej tværtimod til efteråret skal vi jo i gang med en flerårsaftale for kriminalforsorgen og det er dér vi så lægger sporene ud i

til den langsigtede strategi så vi gør altså noget her og nu

det må vente nej vi gør rent faktisk noget ved tingene lige præcis nu og her og derudover tager

det med at man ikke indkalder folk der er dømt til afsoning

der er plads til nogle der akut har behov for at komme ind her og nu

muligheden for at blive prøveløsladt når halvdelen af tiden er gået hvis man vel at mærke har opført sig ordentligt og vist vilje til at komme ud af kriminaliteten er jo den gulerod der skal til for at kriminelle ikke bare bliver dømt skubbet af vejen og taget ud igen når afsoningen er overstået

den her præventive mulighed for at gå ind og påvirke de mennesker til at holde op med at være kriminelle det er det hele prøveløsladelsesinstrumentet er til

der i to tusind og tolv ikke er udsigt til

det korte domme altså

synes den konservative ordfører at

efter to fire måneder

vurdere hvorvidt de virkelig er motiverede

at leve et kriminalitetsfrit liv

god takt og tone når halvdelen af straffen

det segment man tager med men de generelle regler i forhold til prøveløsladelse

kan nå at lave den vurdering når lige præcis halvdelen af tiden er gået

skal vente yderligere en uge men det forhindrer det her forslag jo heller ikke

så til det med at regeringen har lurepasset sikke noget sniksnak det regeringen tillader sig er at have et fagligt sagligt grundlag at lave tiltag på

er den aktuelle situation og hvad det aktuelle behov derefter kommer det langsigtede behov

til efteråret der venter vi også på et fagligt sagligt grundlag det tillader vi os at gøre både i regeringen og i regeringspartierne og undskyld hvis det

nogle tiltag som hjælper for en år

altså det at man beder folk om at vente i længere

hundrede procent på mange af institutionerne det gad jeg godt vide

udsluse langtidsafsonere med fodlænke fordi vi netop

vedkommendes motivation for efterfølgende at leve et kriminalitetsfrit liv

i 2011 nu gør regeringen rent faktisk noget i to tusind og elleve og så skal vi bebrejdes at

gør noget i to tusind og elleve det er da en fuldstændig mærkelig måde at anskue tingene på vi har fået et grundlag for at lave nogle tiltag

der gælder her og nu det troede

vi var enige om vi har også bedt kriminalforsorgen om at arbejde videre

vi har et fagligt sagligt grundlag til efteråret

har vi jo tidligere gentagne gange tilkendegivet

behov for at fodlænkerne bliver brugt på dem der bliver dømt til afsoning

i øvrigt en idé som jeg fostrede i nitten halvfemserne

en rigtig god idé men der har vi et behov for at de kommer først og der er allerede i dag en venteliste så indtil vi har fået det på plads

jeg helt enig i at det med at kunne blive prøveløsladt til en fodlænkeordning er en glimrende idé men det ene udelukker

ung indvandrerdreng som har været med til at brænde biler

har gået to måneder med fodlænke

i kiosken og så kan han gå frit omkring igen

et liv uden kriminalitet så kan man blive prøveløsladt når halvdelen af tiden er udstået den mulighed har vi allerede i dag det vi

er at vi udvider den ordning til også at gælde dem der har de korte straffe dog ikke kortere end fire måneder

ikke rigtig lade sig gøre men ned til det siger man at der er der en mulighed for at man kan blive prøveløsladt

de præcis de samme både før under og efter det her lovforslag

er der ingen grund til bekymring det er de samme

have sin straf minimum to tredjedele nu er det halvdelen man går fra fire måneder til to måneder det vil sige at der er nogle her som kan komme væsentlig tidligere

nu kan få en gulerod som er langt

som de hidtil har været når man nu kan komme væsentlig tidligere på prøveløsladelse

en straf på x antal måneder eller år

grundlaget for det og så skal belønnes skal man

ud på et sidespor og begynder at diskutere fodlænker

misforståelse hos herre rené christensen herre rené christensen siger at

man kunne blive prøveløsladt efter to tredjedele

man kan blive prøveløsladt efter halvdelen det er ikke noget vi laver med det her lovforslag det er flere år siden så

det syv eller otte år siden vi lavede den ordning så det er ikke noget nyt det eneste nye i det her

at vi siger at også de der har været idømt en frihedsstraf og sidder i fængsel kortere tid end otte måneder har muligheden for hvis de virkelig viser vilje til at komme ud

blive prøveløsladt når halvdelen af tiden er gået det er

om hvis der skal et større flow igennem fængslerne hvorfor man så tror på at det kan være omkostningsneutralt hvis man skal nå flere mennesker på samme tid eller på kortere tid havde det så ikke været nærliggende at tro at der så skulle sættes lidt flere ressourcer ind for at nå

ligesom det

og så står der at det præciseres at afsonere i fodlænke afsoner på bopælen under intensiv overvågning og kontrol og også vil være omfattet af den foreslåede udvidelse af noget for noget ordningen

her og nu og på kort sigt

der ideen kommer til at man fra kriminalforsorgens side har vurderet at

lade sig gøre

dem der har fået en frihedsberøvende straf på fire måneder fem måneder seks måneder syv måneder

lade sig gøre på den halve tid at vurdere om der er tilstrækkelig vilje til at leve

at de kan få lov til at blive prøveløsladt så det er jo kapacitetsproblemet der har givet ideen men selve ordningen har vi kendt meget længe

har jo været et spørgsmål om en vurdering præcis

kan man overhovedet nå at vurdere den indsatte på den korte tid

om det er fuldt tilrådeligt at gøre det der vurderer kriminalforsorgen altså vi

kan køre længere ned så lad os prøve det det er derfor vi foreslår det her så det er en kombination af det det er også fordi

som konservative har holdningen noget for noget

om en eneste halvtreds øre for at gøre det her har de påstået at de kan klare merarbejdet inden for den bevilling de har

den en årige bevilling kriminalforsorgen har i udsigt for i år er det aktstykke slet ikke kommet igennem finansudvalget endnu selv om vi snart skriver

brugt i tolv måneder hvis man risikerer kun at have seks måneder til at bruge dem

kører som det skal i forhold til om det her

hvis der er flere cpr numre der skal igennem

i hvert fald så marginalt så det vil være svært at regne

de værste af de værste forbrydere det er de bedste

handling der gav en kort frihedsberøvende straf var en fejl

ladet være med at gøre det de fortryder og de angrer de vil gerne leve en

det er de nemme indsatte

jeg tror tværtimod at dem som er de krasbørstige og dem der laver vold og ballade i fængslerne er

se hvem det er der indgår i et behandlingsforløb uddannelsesforløb eller arbejdstræning det er jo ret nemt at holde øje med

kriminalforsorgen og der var det her jo en del af anbefalingerne men baggrunden som vi også

kapaciteten også men

da huske at jeg sagde at vi helt klart var positive over for noget for noget ordningen

for sig stadig op omkring fordi det her i

om at honorere god opførsel

rigtig noget nyt i

bare smider al fornuft over bord og løslader i et

når det er sagt sagt vil vi selvfølgelig også spørge ind til en masse udfordringer som vi mener der er i det her forslag i det videre udvalgsarbejde og alle har jo stort set været inde på det

som den socialdemokratiske ordfører sagde

vi egentlig taler om det synes vi ikke fremgår tydeligt

meget gerne spørge ind til men som

vi også kan læse i et af høringssvarene fra landsforeningen

at skabe flere fængselspladser

jo det der er grundprincippet i det her

det er vigtigt at vi alle sammen husker på at det her jo også et symptom på

kriminalforsorgen er under voldsomt pres som vi har diskuteret tidligere

grundprincippet at man selvfølgelig

folk ud

vurderet deres sag og resocialiserer

vi alle sammen er for men

i den grad en værdikamp på forskellige områder og et af områderne var at man havde en holdning om at retspolitik bare handlede om at sætte mange flere mennesker i fængsel i længere tid det førte meget forudsigeligt til overfyldte

og man glemte ligesom den del der

om at når folk kommer i fængsel skal man også gøre noget for at de kommer ud igen

jo heller ikke særlig meget ved det der handler om at forebygge at folk kommer i fængsel der har trods alt alligevel været en udvikling i en del forskellige behandlingsprogrammer og andet men vi står med et kæmpe problem med overfyldte fængsler

elendige vilkår for de ansatte som også andre ordførere har været inde på

er fængselsfunktionærerne nogle af dem der

i danmark og rigtig mange bliver så nedslidte

de ender på førtidspension meget tidligt her kunne man tale for at vi lavede nogle tiltag få en senere tilbagetrækningsalder ved at forbedre arbejdsmiljøet det synes jeg ville være langt mere perspektivrigt end de forhandlinger der i øvrigt foregår et andet sted i dag det kunne man blandt andet gøre ved at sikre at der ikke sidder så mange i fængsel

ingen grund til at vi i danmark fængsler langt langt flere unge mænd end man gør i de lande vi normalt sammenligner os med man kunne sagtens bruge alternativer til straf som for eksempel samfundstjeneste som virker langt bedre på de unge der har begået mindre forbrydelser i stedet for at sætte dem i fængsel med en meget større risiko for at de bliver ved med at begå kriminalitet og lærer af de hærdede kriminelle i fængslerne

de få hjælp til at komme ud af kriminaliteten man kunne også satse langt mere på det forebyggende arbejde da bandekrigen brød ud i københavn foreslog vi jo at man ikke kun skulle sætte ind med mere politi

at prøve at gøre noget der hvor der blev skudt og for at opklare hvad der skete men at man skulle lave en en til en plan så man for hver ekstra betjent også

kom en ekstra socialmedarbejder som kunne sørge for det forebyggende arbejde så

københavns kommune har så til dels

af det der virkelig er behov for fremover hvis vi skal undgå at fængslerne bliver ved med at være fyldt

regeringen og dansk folkeparti gennemførte jo en lang række opstramninger af reglerne omkring fængsel og prøveløsladelse

desværre virker det mest som om

ændrer stadig ikke på at vi synes det er fornuftigt at bruge prøveløsladelse i langt større omfang end man gør i dag

at det virker hvis man sætter ind med at

lave et ordentligt udslusningsforløb folk og det synes vi bestemt man burde bruge endnu flere ressourcer på end det der lægges op til her vi er enige i de problemer som landsforeningen af forsvarsadvokater rejser

bliver vi nødt til at få svar på under udvalgsarbejdet men vi synes i høj grad

vi skal se på hvordan det bliver det normale

i fængsel hvor der er prøveløsladelse hvor man bliver fulgt hvor der er tilbud så man ikke bare ryger tilbage til en tilværelse fyldt med kriminalitet ikke bare bliver

til at stå på gaden uden noget som helst

at man kan komme i gang med en anden tilværelse det er noget af det vi tror på

at forhindre at man bliver ved med at være i kriminalitet og dermed også til på sigt at få nogle fængsler hvor der ikke sidder så mange så vi støtter forslaget men vi mener vi skal have svar på de spørgsmål der

bekræfte at danmark er det land i hele verden der har færrest indsatte i fængsler per titusind indbyggere

med den statistik jeg nu kender jeg kender ikke en for

hele verden jeg kender kun en for de vestlige lande men det kan vi jo dyrke nærmere i udvalget men det jeg talte om var de unge mænd og jeg mener det er et særskilt problem at man sætter så mange unge mænd i fængsel i danmark fordi der er langt større risiko for at de så bliver i kriminalitet end hvis vi giver dem nogle alternative straffe og får dem ud i en kriminalitetsfri tilværelse i stedet altså sikrer at de kan komme i gang med uddannelse arbejde eller at de ikke mange måneder efter de har begået en eller anden mindre forbrydelse og er kommet videre er kommet i gang med en uddannelse er kommet i gang med et arbejde så skal ud af det igen og ind i

som vi jo kan se er at vi

med at være kriminelle og det er jo derfor vi har den flotte statistik sammenlignet med alle mulige andre lande

ved at vi tager dem i armen første gang

man bliver ved med at være kriminel og det er derfor andre lande har mange

er afgørende med en hurtig konsekvens men det der er den store forskel er om den konsekvens når vi taler om mindre forbrydelser er at man skal i fængsel når man i andre lande kan undlade at sætte folk i fængsel hvis de står til mindre end tre måneder så mener jeg også vi burde kunne i danmark så burde vi kunne sige for en lang række mindre forbrydelser giver nogle andre strafformer som for eksempel samfundstjeneste som for eksempel det at man skal møde sit offer og sige undskyld og rette op på for eksempel det hærværk man har lavet det tror jeg har en langt større effekt end at man kommer ind og sidder i fængsel i fjorten dage og der bliver mødt af hærdede kriminelle og måske

sunde fornuft tilflyde lovgivningsarbejdet vi synes derfor at der er rigtig god ræson i at styrke mulighederne for tidlig prøveløsladelse når dette kan bidrage til at motivere flere indsatte til at yde en særlig indsats der kan modvirke tilbagefald til kriminalitet

må dette være at foretrække især når vi har det pres på fængslerne som er tilfældet i øjeblikket selv om det selvfølgelig

praktisk ting som det er blevet sagt jeg tror heller ikke at retsfølelsen i realiteten krænkes hvis den indsatte klart og tydeligt demonstrerer en adfærd der tilsiger at man har forstået spillereglerne

reelt i handling også viser at man mener det vi har noteret os de positive erfaringer med den med den eksisterende ordning og er trygge ved justitsministeriets

håndtering af de obligatoriske vilkår ved prøveløsladelser på trods af de dilemmaer der

støtter vi forslaget med disse faldne bemærkninger herunder altså at der er tale om et pragmatisk og velbegrundet

motivationen for den enkelte og det forhold at man må have en forventning om at vi også får flere der ønsker at ændre adfærd og dermed flere der kommer ud i en normal tilværelse synes jeg er et argument der overskygger

frem fra nogle af partierne i folketinget som tilsyneladende er

kurs i kriminalpolitikken

i mine øjne styrke kriminalforsorgens muligheder

hjælpe de indsatte tilbage i en kriminalitetsfri tilværelse

vigtigt at vi kombinerer en stram retspolitik

med en tillid til at mennesker kan forbedre sig det synes jeg er en god rigtig og også humanistisk balance

en udvidelse af noget for noget ordningen for det er jo netop ikke en ny ordning vi indfører

altså nu skal omfatte arbejdstræning vil medvirke til at lette kapacitetspresset på kriminalforsorgen og lovforslaget vil på den måde være til gavn for både myndigheder og for de indsatte som ønsker at yde en særlig indsats under afsoningen

som det fremgår af lovforslaget

har noget for noget ordningen vist sig at være meget velfungerende og ved at udvide ordningen

er det min forventning at vi vil kunne motivere endnu flere indsatte til at yde en særlig indsats for at modvirke at de vender tilbage til kriminalitet vi belønner altså dem som vil gøre en indsats for at komme fri af kriminalitet

giver flere mulighed for nu at gøre den ekstra indsats og dermed blive belønnet for det

jeg synes så at debatten

både ordførererne fra venstre og konservative herre kim andersen og herre tom behnke har støttet lovforslaget

noteret mig på samme vis opbakning fra det radikale venstre

fra herre manu sareen og herre villum christensen

konstatere at enhedslistens fru line barfod var positiv over for forslaget

stille spørgsmål under udvalgsarbejdet men altså opbakning

folkeparti jeg sad og tænkte på om det er inspiration fra

sidste weekend der har ført til at der nu sker det markante skifte i retspolitikken fra socialdemokratiet

de toner der er kommet her i dag jeg synes det er beklageligt at man tilsyneladende forlader

der vil gøre en indsats med at de kan blive tidligere frisat fra fængsel men det

som man er på vej til siden man har den meget kritiske indstilling til det som man har det synes jeg er

er at vi bekæmper kriminaliteten og årsagerne til kriminaliteten og når der er nogle som gør en indsats

så bliver de belønnet det er da om noget at prøve at gøre straffen effektiv og virksom og så stiller man sig stærkt kritisk over for det det er fuldstændig uforståeligt

samme gælder den indstilling som fru karina lorentzen

er et resultat af øgede bevillinger til politi og domstole det kvitterer jeg så for for det er jo rigtigt at når vi har de kapacitetsproblemer

er det fordi vi har et effektivt politi og effektive domstole der sørger for

at folk kommer i fængsel når de har begået

med kapacitetspresset at gøre det står i lovforslaget at de to ting hænger sammen det er

forslaget nu men når vi fremsætter forslaget

en god idé efter de syv års erfaringer vi nu har med noget for noget ordningen kan vi konstatere at den kunne man godt udbygge også med arbejdstræning

fordi det er et udtryk for at nogle gerne vil vende tilbage til et liv

det skal vi så høre er et problem

som ellers før i tiden gik ind for forebyggelse og for en humanistisk retspolitik det begriber jeg simpelt hen ikke og jeg noterer det som et historisk sporskifte hvis det er sådan at socialdemokratiet og socialistisk folkeparti nu vil vende sig imod at vi vil belønne folk der prøver at komme ud af kriminalitet med at komme hurtigere ud af fængslet det er historisk og beklageligt hvis det er sådan jeg håber at socialistisk folkeparti

vil ende deres åbenbart meget svære overvejelser med at støtte

er eller jeg er parat til at drøfte forslaget yderligere i udvalget og svare på de spørgsmål der måtte

de problematiseringer der har været

mod før fire måneder i kombination med

mener at kunne håndtere det med de erfaringer vi nu har efter syv år med

at administrere det på så det ikke er så ressourcebelastende og så man altså mere konkret ude i de enkelte fængsler kan træffe de afgørelser dermed skulle de problemer være løst der kunne knytte sig til at man har en mulighed for allerede at løslade efter to måneder men jeg håber som sagt på en positiv behandling i retsudvalget og jeg håber da også

med hensyn til hvilke kriterier der ligger til grund for løsladelse som herre rené christensen

jo ikke bare sådan at man bliver løsladt fordi man har fået arbejdstræning der er en lang række andre vurderinger der gør sig gældende inden man løslader folk derunder naturligvis at det ikke må støde retsbevidstheden altså folk

begået meget alvorlige forbrydelser kan jo ikke bare blive løsladt hvis det er sådan at det støder retsbevidstheden

står der i lovforslagets bemærkninger og der er så yderligere uddybet hvad det er for nogle kriterier der ligger i det men naturligvis

uddybe det og svare på spørgsmål om det under udvalgsbehandlingen og så håber jeg også at dansk folkeparti vil støtte

med den her ordning som man ikke havde dengang man startede ordningen og man lagde sig

man administrerer det her sådan at den beslutning kan lægges ud i de enkelte fængsler når det

og man kan hurtigere komme igennem sagsprocessen

når man håndterer det på den måde derfor mener jeg

udførligt og grundigt er foretaget en vurdering af at det her kan lade sig

jeg må stadig væk sige at netop i betragtning af alle de smukke ord

ikke er studiekredsarbejde som jeg antydede i weekenden der har ført til et holdningsskifte så kunne man jo fristes til at tro at det er fordi man fornemmer at vi nærmer os et valg og så skal man bare være imod alting

hvis der er noget som helst man kan stille sig op og finde håret

og de skal hurtigere igennem systemet

jeg ved jo udmærket godt at det skyldes at der er kapacitetpres og at der er store problemer i kriminalforsorgen med de mange der

det igen som om der her er en kæmpe afsløring

i lovforslaget alle ved at det er derfor alle ved at vi har problemer med kapaciteten fordi politiet og domstolene har været så dygtige til at efterforske og få dømt kriminelle at der kommer flere og flere af de kriminelle i fængsel vi skal da være glade for at det lykkes

også støtte at de er eller er man imod det er man imod at politiet er effektive og får efterforsket sagerne de kriminelle

er nogle problemer med kapaciteten det er ikke noget nyt det er ikke nogen afsløring det står i lovforslaget alle ved at det er derfor vi gør det her men samtidig griber vi netop til det her instrument fordi vi kan se at det vil være rigtig godt at gøre det fordi det vil være nyttigt at tage arbejdstræning med og så skal vi høre at det er rigtig problematisk at vi

det her forslag det forstår en lyd af og det er et kursskifte

og det betyder ikke at jeg ikke synes at belønning

når man viser en god adfærd synes jeg faktisk også at man i en eller anden udstrækning

den rette motivation er der når det er så korte forløb

ministeren have fremsat det her forslag

kapacitetsproblemer i kriminalforsorgen

eller andet forløb der skal føre til at man leder efter ideer og gode muligheder for at udvikle

en god idé så det er jo det der har

den kulegravning som har ført til vi har fået den her idé

at arbejdstræning kan indgå det er fuldstændig rigtigt igen det er ikke nogen afsløring det står i lovforslaget at det er kapacitetsbehovet der har forhandlet det her arbejde

ført til det her udmærkede forslag jeg forstår stadig ikke at man så skal stemme imod det hvis man synes det er godt hvis man

overvejer at stemme imod det jeg håber da stadig at

jeg forstår slet ikke den negative indstilling som socialistisk folkeparti har til det her det er jo ikke rigtigt at først vil vi have hårdere straffe og

ny ordning altså igen det her er en ordning der har eksisteret i syv år vi siger bare nu gør vi bare det at vi også lader arbejdstræning være af en del af de ting der gør at man kan sige nu har man gjort en indsats for at komme ud

det er synderligt drevet af en humanistisk indstilling men mere af at man har forsømt at gøre noget i kriminalforsorgen i rigtig lang tid

for eksempel de uddannelsesmæssige rammer til stede i kriminalforsorgen som gør

indsatte kan få glæde af den her ordning

otte år at få en hf

timer nok

en god idé at gøre hvis vi synes det var en dårlig idé

det kan godt være det frigør kapacitet men det er en dårlig idé så vi lader være med at gøre det men vi gør det

god idé og ja det er udtryk for en humanistisk retspolitik

det skal vi der er hårde straffe men det skal kombineres med en tro på at mennesker kan forbedre sig

til at gøre vi skal belønne dem der gør en indsats og derfor er det udtryk for en humanistisk retspolitik som den her regering står for og som jeg håber at det kan lykkes

når det her forslag bliver udsat for de

ting i det

vi er meget positive over for de positive ting er bla at vi

at vi kan blive lidt nervøse for hvordan måler vi retsopfattelsen

her noget for noget ordning som vi jo også mener er positiv det er den del af det som vi mener vi skal i gang med her mellem første

betragter

fremsætte et lovforslag der sikrer pårørende til personer som er døde i kriminalforsorgens varetægt ret til at få beskikket en bistandsadvokat lovforslaget skal

bliver de samme som de regler der gælder når en person er død i politiets varetægt som begrundelse for beslutningsforslaget har

henvist til at der fra to tusind og seks til to tusind og ni har været i alt tre og fyrre dødsfald blandt indsatte i kriminalforsorgens institutioner ligesom der ifølge en foreløbig registrering har været femten dødsfald i to tusind og ti til sammenligning er der de seneste fem år sket i alt fem og tyve dødsfald i politiets varetægt eller

har så gjort gældende at de efterladtes behov for advokatbistand

uanset om deres pårørende er døde i politiets eller i kriminalforsorgens varetægt og derfor mener man at reglerne bør være ens for en god ordens skyld

slå fast at jeg naturligvis er fuldstændig enig med

at det for en mor eller far der har mistet sin søn i myndighedernes varetægt sådan set kan være ret ligegyldigt om myndighedspersonen

var iført en politiuniform eller en fængselsuniform for forældrene må det afgørende i første omgang være at man får klarlagt omstændighederne ved deres barns

ganske givet også være et væsentligt behov for at få fastlagt om nogle af de implicerede myndighedspersoner kan gøres ansvarlige for hændelsen hvis man ser nærmere på de otte og halvtreds dødsfald som har fundet sted i kriminalforsorgens

sygdom eller forgiftning som følge af en overdosis i det sidste tilfælde skete dødsfaldet som følge af en ulykke

at dødsårsagen i otte tilfælde var skud afgivet af polititjenestemænd i fem andre tilfælde var den afdøde impliceret i et færdselsuheld med politiet mens dødsfaldene i otte andre sager skete i forbindelse

en transport eller i detentionen kendetegnende for de sidstnævnte sager er altså at der i mange sager har været en eller anden årsagssammenhæng eller en nær tidsmæssig sammenhæng mellem politiets indgriben og dødsfaldet og det er jo lige præcis den slags sager hvor der er et særlig udtalt behov for advokatbistand for de

om bistandsadvokater indebærer at bistandsadvokater normalt bruges til at bistå den forurettede i straffesager der kan opleves som særligt belastende for eksempel om vold røveri eller sædelighedskriminalitet i nogle sager som for

voldtægtssager får den forurettede endda automatisk beskikket en bistandsadvokat medmindre den forurettede direkte frabeder sig det

andre typer af sager kan der beskikkes en bistandsadvokat for den forurettede hvis den forurettede

om det og særlige omstændigheder i øvrigt taler for det hvis den forurettede er død som følge af en forbrydelse kan der beskikkes en bistandsadvokat for den forurettedes nære pårørende når særlige hensyn taler for det beskikkelsen af en bistandsadvokat for de efterladte forudsætter at den forurettede selv ville have været berettiget til at få beskikket en bistandsadvokat hvis den forurettede stadig væk var i live for eksempel betyder reglerne at der kan beskikkes en bistandsadvokat for de nære pårørende til

hvis sagen efterforskes som en mulig voldsforbrydelse eller lignende og særlige forhold taler for at beskikke en advokat herudover

er der i sager hvor en person er død som følge af en forbrydelse en almindelig adgang for de pårørende til at få beskikket en advokat til at bistå med opgørelsen af et erstatningskrav hvis omstændighederne taler for det

som det også fremgår af bemærkningerne til beslutningsforslaget indeholder retsplejeloven også nogle særlige regler om beskikkelse af bistandsadvokater i straffesager mod politipersonale overordnet set

er der en udvidet adgang til at få beskikket en bistandsadvokat hvis den strafferetlige efterforskning retter sig mod politipersonale

jo sammen med at der i den slags straffesager er et særligt behov for at sikre at sagen behandles på en måde som virker betryggende for de implicerede reglerne om beskikkelse af bistandsadvokater i straffesager mod politipersonale indebærer bla

afgået ved døden skal beskikkes en bistandsadvokat for den forurettedes nære pårørende hvis de pårørende

at forholdene altid vil tale for beskikkelse af en bistandsadvokat for de efterladte i straffesager

hvor en person er død i politiets varetægt eller som følge af politiets

generelt videre beføjelser til at gribe ind over for borgere end andre myndigheder og samtidig er det i almindelighed politiet som efterforsker muligvis strafbare forhold

skal de særlige regler om advokatbeskikkelse i straffesager mod politipersonale også ses i sammenhæng med retsplejelovens andre regler om hvordan den slags særlige sager skal behandles

jeg nævne særreglen om at efterforskning af straffesager mod politipersonale ikke foretages af politiet men derimod foretages af statsadvokaten som det fremgår bygger retsplejelovens regler om behandling af straffesager mod politipersonale på hensyn som er helt specielle for den slags sager og jeg mener ikke at der er grundlag for at sidestille kriminalforsorgen med politiet sådan som forslagsstillerne lægger op til derimod vil jeg gerne igen understrege at der efter de gældende regler kan beskikkes en bistandsadvokat

for de nære pårørende til en person der er død i kriminalforsorgens varetægt hvis sagen efterforskes som en mulig voldsforbrydelse eller lignende og særlige forhold taler for at beskikke en advokat det er altid retten der træffer afgørelse om beskikkelse af en bistandsadvokat og retten har altså allerede i dag mulighed for at foretage beskikkelse i tilfælde der er omfattet af beslutningsforslaget

er behovet for beskikkelse af bistandsadvokater derfor i tilstrækkeligt omfang tilgodeset i de gældende regler og det gælder ikke mindst i lyset af at

enten selvmord sygdom eller en overdosis

finder jeg ikke anledning til at justere de gældende regler om beskikkelse af bistandsadvokater

det er heldigvis meget meget sjældent at det forekommer men i de meget få tilfælde hvor det sker mener ministeren så ikke at de pårørende kan have samme ønske om at få opklaret hvad det egentlig er der er sket som pårørende til

de netop derfor har behov for at have en bistandsadvokat der kan få den viden som kun en bistandsadvokat kan få om hvad

er foregået så man kan

i de sager som er omfattet af den interesse der er har retten også en mulighed for at tilkende en bistandsadvokat

jeg ikke se at der er behov for at ændre på lovgivningen

hvor det er med det samme så at sige at man får bistandsadvokaten det

man får afklaret hvad der egentlig sker i sagen men at de pårørende med det samme har ret til at

få en advokat som kan følge med i hvad der egentlig sker i sagen hvad der sker under efterforskningen på samme måde som man kan i forhold til hvis en sag med politiet som ministeren selv siger

taler vi jo om meget meget meget få sager så det kan jo ikke være af økonomiske hensyn at ministeren siger at vi ikke skal sikre at man her har ret til en bistandsadvokat det må være nogle andre overvejelser der ligger bag og der synes jeg bare

hensynet til de pårørende der står med rigtig mange spørgsmål i en situation hvor deres barn er død og de gerne vil have opklaret hvordan

også under efterforskningen i sådan nogle sager hvor betingelserne i øvrigt

og svære situationer i livet at det her forslag

og skal ses

kunne man jo i og for sig starte med at spørge hvad er det for et problem vi taler om jeg synes vi har fået en meget seriøs og grundig redegørelse fra justitsministeren

øvrigt for vane at give og det synes jeg også vi har fået fra ham i besvarelsen af det beslutningsforslag som her er fremsat

hvis det var sådan at vi i venstre havde opfattelsen af at her var et reelt problem og at der her var nogle mennesker i kriminalforsorgens varetægt som var afgået ved døden hvor de pårørende kunne have brug for at få tilkendt en bistandsadvokat og at regelgrundlaget som det ser ud i dag ikke gav mulighed for det så ville vi være meget lydhøre over for de tanker der

men det er vores klare opfattelse og det er jo også glimrende forklaret og gentaget af justitsministeren

det kan vurderes ikke er et reelt problem det er retten der beskikker en bistandsadvokat og

bistandsadvokat til pårørende til en afdød i kriminalforsorgens

ser vi altså ikke noget behov for

beslutte enhedslistens forslag her i dag fordi regelgrundlaget er tilstrækkeligt og i orden normalt er det jo sådan at en bistandsadvokat tilkendes folk der er i politiets varetægt eller pårørende til personer der har været i politiets varetægt men det skal naturligvis ikke som ministeren også sagde være myndighedsuniformens udformning der skal være afgørende for om man i en sådan ekstraordinær

bistandsadvokat og det er der altså heller ikke noget i regelgrundlaget der forhindrer tværtimod er det i dag muligt derfor ser vi ikke noget behov for at tilslutte os enhedslistens forslag

så hører jeg ministeren i en meget udmærket gennemgang forklare alle mulige regler for hvornår man i forvejen kan få

beskikket en bistandsadvokat

så hører fru line barfod stille sit spørgsmål til ministeren

ud på jamen hvornår får man så egentlig tilkendt den advokat er man i en situation som er så tragisk at ens

ok at man med det samme får en bistandsadvokat så man ikke skal vente på om der skal tages stilling til om der skal rejses en sag om sagen skal for retten sådan at man præcis som fru line barfod sagde hurtigt kan få en advokat og hurtigt kan få hjælp

dræbt eller dør i kriminalforsorgens varetægt men i de tilfælde hvor det kan være en ulykke som jeg fornemmede

andet end hvis der har været mistanke om vold og hvor går grænsen synes jeg man skal sige at det her lyder fornuftigt og socialdemokraterne vil rigtig gerne være med til at bakke op om det for er man i en situation hvor man har mistet sin pårørende i kriminalforsorgens varetægt og hvor der er tvivl om hvad der er sket så skal man da selvfølgelig have hjælp det her omfatter så få sager at det

spørgsmålet hvad er der sket

politiet har en opgave som tit og ofte

hvad mulighederne på området er i dag men alligevel

et forslag der er beskrevet sådan meget meget voldsomt

som man godt kan bringe op det har da sat tankerne i gang

selvmord ud af de sager der har været

nogle tanker om hvordan kan det være at det kan lade sig gøre

lade sig gøre i kriminalforsorgens varetægt

andre ting så vi ikke kommer ud for det som udgangspunkt siger vi at vi

også i forhold til det som ministeren var

der kunne være sket noget og hvor den indsatte eventuelt kunne være

og fyrre dødsfald i kriminalforsorgen

det synes jeg også er alvorligt nok jeg har i hvert fald været været lidt involveret i en sag om en varetægtsfængsling

i et selvmord og hvor familien var utrolig kede af det bagefter derfor synes jeg også det er lidt sølle at vi faktisk ikke kan udvide

for jeg mener faktisk også at de pårørende der findes til folk der begår selvmord inden for kriminalforsorgens rammer

hjælpsom hånd

i et system som kan virke svært gennemtrængeligt svært gennemskueligt det er jo ikke rigtigt til at vide hvad det er der foregår inde bag murene og de her mennesker kunne faktisk godt tror jeg nogle gange have behov for en hjælpende hånd til at forstå hvad det er for nogle processer der går i gang hvad

er for nogle rettigheder man har som familie uanset om det kan resultere i en straffesag eller ej

relativt få sager men dog alvorlige sager for de pårørende at vi ikke kan beskikke en bistandsadvokat og at ministeren ikke synes at det skal være muligt jeg synes det er en anelse mærkværdigt at der ikke er en ensretning mellem politi og kriminalforsorg lige præcis i det her spørgsmål jeg jeg kan forstå at fængselsfunktionærer heller ikke har mulighed for at få en bistandsadvokat når der sker en voldsom magtanvendelse det synes jeg faktisk der

op men jeg kan forstå at der ikke rigtig

en mulighed der men så hører jeg også justitsministerens svar i dag i starten af debatten her hvor justitsministeren jo redegør for alle de mange muligheder der rent faktisk er og der er muligheder

der er en mulighed der kan jo ske beskikkelse af en bistandsadvokat til de pårørende

og der er vi jo så ude over

vi må sige at dødsfaldet er naturligt at man for

har noget at gøre med om man sidder i fængsel vedkommende ville

om man så lå i en hængekøje på bahamas

jo ikke nogen grund til at man skal have beskikket en bistandsadvokat men i de tilfælde hvor der er tvivl og hvor man er lidt usikker på hvad forløbet har været og hvor politiet altså går i gang med en efterforskning for at finde ud af

er der mulighed for at domstolene altså retten kan vurdere at her skal der beskikkes en bistandsadvokat

mulighederne er til stede det man så selvfølgelig kan diskutere det kan være at udvalgsbehandlingen kan komme tættere ind på det det er

hvilket omfang sker det rent faktisk der må jeg blankt erkende at her ved førstebehandlingen hvor vi sådan forholder os lidt mere principielt til forslaget har jeg ikke været

hvad det er for nogle sager vi taler om men det er mit indtryk at det fungerer i dagligdagen hvordan kan

som vi ville blive konfronteret med med igen og igen i retsudvalget medierne vil selvfølgelig tage

er tale om en forbrydelse som bliver efterforsket af politiet derfor ser jeg ikke et behov for at vi laver en obligatorisk ordning som den vi har i forhold til politiet fordi der er det en anden situation og det er to forskellige situationer som jeg mener man umiddelbart kan sammenligne og derfor mener jeg ikke

er til stede men det betyder jo ikke at jeg så bare læner mig tilbage og siger det var så det nu har jeg sagt hvad jeg mener om det her forslag for som jeg sagde tidligere

skubbet til min nysgerrighed i forhold til at prøve at blive lidt klogere på hvad omfanget

det tror jeg at vi kan gøre under udvalgsbehandlingen og

til at blive meget klogere på hvad det faktuelt er for en ting er at vi har lavet nogle regler der giver mulighederne spørgsmålet

også da jeg umiddelbart så forslaget tænkte

når man kan få beskikket en advokat hos politiet burde man selvfølgelig også kunne få det i kriminalforsorgens regi

man ud af at det måske

og som vi har hørt

beskikket en advokat i kriminalforsorgens regi

jo vores lod for

jeg tror heller ikke det kommer til at koste de store ressourcer og vi er selvfølgelig

få sager der så måtte være så der håber

som følge af personalets indgriben men

de få tilfælde der er er det jo noget der berører de pårørende meget dybt og de har behov for at få opklaret hvad det egentlig er

har en masse forestillinger og der måske danner sig nogle myter eller andet

der foregik og der har det betydning om de har en bistandsadvokat eller ej det er jo noget vi har diskuteret utrolig meget i forhold til politiet efter at der har været en række ulykkelige sager har vi fået lavet en ordning hvor man siger at når en person afgår ved døden som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt

give dem den rådgivning og vejledning de har behov for i den svære situation som ministeren ganske rigtigt

regel om

få en afvisning af anmodningen at få beskikket en advokat

en konkret sag der er anledning til at jeg rejser sagen her jeg synes det er vældig fornuftigt som flere har været inde på at vi i udvalgsarbejdet ser på hvad der overhovedet er af eksempler hvordan

jeg er jo fuldstændig enig med venstres retsordfører herre

være uniformen der er afgørende for

jeg synes det lover godt hvis vi under udvalgsarbejdet kan se på det og

om ikke vi kan nå til enighed om at sikre det som jeg kan høre at alle partierne ønsker nemlig at man rent faktisk får en bistandsadvokat hvis ens

som følge af personalets indgriben så kunne jeg forstå at sf ønsker at vi også ser på

det er måske lidt mere vidtgående jeg synes

have den samme mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat

vi giver de pårørende selvfølgelig skal fængselsfunktionærerne også have

jeg håber faktisk det kan lykkes under udvalgsarbejdet at nå frem til det resultat som jeg kan høre at alle

det omfang det er retligt muligt lovfæster principperne i

god lovkvalitet skal dog ifølge forslaget på visse punkter indeholde andet end hvad der følger af vejledningen der skal fastsættes en rimelig frist for høring over lovforslaget så en regering kun i særlige tilfælde kan fremsætte lovforslag uden overholdelse af den frist endvidere

normalt først kunne fremsættes for folketinget når høringssvar og høringsnotat foreligger derudover skal hastebehandling begrundes endelig skal der i bemærkningerne til lovforslaget redegøres for en

vil gerne begynde med at takke for anledningen til at drøfte emnet lovkvalitet der jo har en stor og principiel betydning det er helt afgørende i en retsstat at kvaliteten af lovgivningsarbejdet er i orden ikke bare af hensyn til retssikkerheden for borgere og virksomheder som bliver omfattet sådan lov men også for at sikre at lovgivningsmagtens intentioner med loven bliver gennemført i praksis og at loven ikke får utilsigtede konsekvenser

derfor er jeg også glad for at kunne konstatere at regeringen og

sådan set er enige om ikke bare at god lovkvalitet er vigtig men også langt hen ad vejen hvilke kvalitetskrav der skal stilles til lovgivningen forslagsstillerne vil jo med enkelte mindre ændringer gøre justitsministeriets kvalitetsvejledning til lov

det er vigtigt at sådan nogle retningslinjer er noget

der er en fælles dialog om i folketinget

vi er jo fælles i det her hus om at få demokratiet til at fungere og derfor synes jeg det ville være bekymrende hvis der udviklede sig en tendens til

var en kamp mellem forskellige politiske grupperinger i folketinget om efter hvilke principper

jeg synes nu det er bedst for det her hus og for vores demokrati at der er en almindelig generel enighed om efter hvilke principper

håber også det er i den ånd processen om det her forslag kan kan gennemføres

har et fornuftigt indhold spørgsmålet er her om den skal ophæves

medlemmer som er til stede her kan se at det er en omfattende og tyk tryksag vi har med at gøre gøre og det vil i sig selv være en vanskelig ting rent praktisk at

under alle omstændigheder må jeg meddele at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og det er der en række grunde til mest væsentligt er det at det lovforslag som forslagsstillerne gerne vil have gennemført vil være problematisk i forhold til vores grundlov det vender jeg tilbage til om lidt

sige lidt om hvad hovedindholdet af vejledningen om lovkvalitet er da det jo er vigtigt for at kunne bedømme beslutningsforslaget vejledningen indeholder en omtale af tilrettelæggelsen af arbejdet med forberedelse af lovforslag her bliver omtalt spørgsmål om høring over lovforslag og om hvilken frist der bør gælde for at komme med høringssvar og jeg vender tilbage til

om høring lidt senere vejledningen indeholder også nogle retningslinjer for sprog og systematik i lovgivningen og vejledningen indeholder en gennemgang af regler og principper der har betydning for selve indholdet af

retlige grænser for lovgivningsmagten loven skal holde sig inden for rammerne af naturligvis først og fremmest grundloven men også eu retten og

for det andet omtales nogle af de almindelige retsprincipper

der er blandt andet tale om principper der følger af brede tværgående love som straffeloven og forvaltningsloven og hvis man skal opsummere indholdet af vejledningen

kan man sige at den indeholder visse mere faste retningslinjer for lovgivningsarbejdet

giver vejledningen kun sjældent nogle sådan helt entydige svar på hvordan lovforslag skal skrives der er tale om nogle overordnede principper og hensyn der skal inddrages i lovgivningsarbejdet og der kan ved arbejdet med det

lovforslag være grunde der taler for at vælge nogle andre løsninger

og jeg vil indlede med forholdet til grundloven som bekendt

kan både regeringen og de enkelte folketingsmedlemmer hver især fremsætte lovforslag for folketinget det står der i henholdsvis § en og tyve og § en og fyrre i vores grundlov grundloven sikrer derved såvel ministre som folketingsmedlemmer en fri en fri adgang til at fremsætte lovforslag

er inde på i bemærkningerne til det beslutningsforslag vi behandler her i dag

betyder den frie adgang til at fremsætte lovforslag bla

omvendt

betyder den frie adgang efter grundloven til at fremsætte lovforslag også

grundloven indeholder ikke nogen særlige betingelser som skal være opfyldt inden et lovforslag kan fremsættes og der kan derfor heller ikke ved lov opstilles nogen særlige betingelser som hvis de ikke er opfyldt har den konsekvens at lovforslaget ikke kan fremsættes derfor vil det ikke være retligt muligt som forslagsstillerne har lagt op til med beslutningsforslaget ved lov at afskære muligheden for at fremsætte

med en rimelig frist eller fordi høringssvar og høringsnotat ikke måtte foreligge ved fremsættelsen

at reglerne som foreslået af forslagsstillerne også skulle indeholde nogle undtagelsesmuligheder ændrer ikke noget ved det der kan ikke indføres bindende begrænsninger i adgangen til at fremsætte lovforslag da det altså følger af grundloven at såvel ministre som folketingsmedlemmer har en fri adgang til at fremsætte lovforslag

som sagt ikke støtte beslutningsforslaget hertil kommer så at vejledningen efter sit indhold slet ikke er egnet til at blive lovfæstet som jeg har nævnt indeholder vejledningen jo mest nogle overordnede principper og hensyn som skal inddrages i lovgivningsarbejdet og der kan ved arbejdet med de enkelte lovforslag være

der taler for at vælge nogle andre løsninger end dem som vejledningen anviser og sådan bør det jo også være for valget af løsning hænger nøje sammen med hvad der lovgives om derudover

indeholder vejledningen som nævnt en gennemgang af en række regler og principper af betydning for selve indholdet af lovforslaget og det vil efter min opfattelse savne mening at lovfæste den del af vejledningen allerede af den grund at reglerne og principperne jo i forvejen følger af anden lovgivning

set heller ikke at der er behov for at lovgive om lovkvalitet for det er justitsministeriets erfaring at vejledningen om lovkvalitet i høj grad bliver anvendt i det praktiske lovgivningsarbejde derudover

er vejledningen en væsentlig del af justitsministeriets lovtekniske gennemgang af alle regeringens lovforslag en lov om lovkvalitet vil ikke derudover kunne bidrage til at forbedre lovkvaliteten ud over

indeholder beslutningsforslaget kun begrænset nyt i forhold til vejledningens nuværende indhold og jeg vil i første omgang knytte nogle kommentarer til

om at der skal redegøres for en række konsekvenser af lovforslaget vejledning om lovkvalitet indeholder allerede i dag regler om at lovforslagets bemærkninger

punkterne skal medtages selv om lovforslaget slet ikke har de konsekvenser som punktet handler om af de konsekvenser som

i beslutningsforslaget er det eneste nye i forhold til lovkvalitetsvejledningens obligatoriske punkter at der skal redegøres for ligestillingsmæssige konsekvenser

vejledningens obligatoriske punkter er valgt ud fra en vurdering af hvad der i almindelighed er mest relevant for bedømmelsen af lovforslag der er tale om en afvejning af hensynet til at sikre grundige og fyldestgørende bemærkninger over for hensynet til at bemærkningerne alene bør omtale

efter min opfattelse til at en redegørelse for ligestillingsmæssige konsekvenser ikke bør være et obligatorisk punkt i lovforslagets bemærkninger det er jo ikke ensbetydende med at det ikke skal fremgå hvis et lovforslag

lovforslag bliver redegjort for ligestillingsmæssige konsekvenser uanset om spørgsmålet

ønsker navnlig at der skal gælde en almindelig høringsfrist af en bestemt længde og at høringssvar og høringsnotat normalt skal foreligge ved fremsættelsen af lovforslaget i den forbindelse vil jeg tillade mig at bemærke at det fremgår af beslutningsforslaget der er fremsat den tiende februar at regeringen

den første april skal fremsætte forslag til lov om god lovkvalitet så hvis man skulle drille

levner til de to behandlinger af beslutningsforslaget og udarbejdelse af lovforslag ikke bliver

over lovforslaget vi har som bekendt den femtende april i dag men det illustrerer jo i virkeligheden en vigtig pointe nemlig at der i det praktiske lovgivningsarbejde ofte er behov for

ud fra en konkret afvejning hvor lovforslagets karakter og et eventuelt ønske om en hurtig

nogle afvejninger er både foretaget af den nuværende regering og af tidligere regeringer for eksempel kan det være forsvarligt at høringsfristen er kortere for mindre omfattende eller rent tekniske lovforslag og der kan være ønske om en hurtig ikrafttræden af for eksempel lovforslag der knytter sig til finansloven jeg vil også pege på en anden problemstilling som jeg ikke er klar over

opmærksom på den vedrører muligheden for en hensigtsmæssig afvikling af lovgivningsarbejdet i folketinget som bekendt

er det i dag sådan at hovedparten af de lovforslag regeringen påtænker at fremsætte i løbet

mindst halvdelen af regeringens lovforslag bør fremsættes inden medio november efter det tidspunkt bør lovforslag fremsættes kontinuerligt indtil udgangen af januar hvorefter lovforslag kun bør fremsættes hvis der er en særlig grund til det lovforslag bør fremsættes senest den første april for at de kan påregnes vedtaget i det pågældende folketingsår de regler tager jo sigte på at give folketinget den nødvendige tid til at foretage en grundig behandling af lovforslagene

forslagsstillerne ønsker de regler videreført i den forbindelse bør man imidlertid være opmærksom på at en almindelig høringsfrist af en bestemt længde vil gøre det vanskeligere at leve op til reglerne om hvornår regeringens lovforslag skal fremsættes det skyldes at det i virkelighedens verden jo kan være nødvendigt at man afvejer hensynet til at folketinget får

til tilstrækkelig grundig behandling af et lovforslag over for hensynet til at høringsparterne får tilstrækkelig tid til at afgive høringssvar for eksempel ved udmøntning af politiske aftaler hvor der er et ønske om en hurtig ikrafttræden selv om den almindelige høringsfrist som

ønsker skal kunne fraviges i særlige tilfælde vil den kunne indebære at folketinget altså får mindre tid til at behandle lovforslag

der skal herske tvivl om at regeringen anser høring som en vigtig del af lovgivningsarbejdet

af ministeriernes høringspraksis i indeværende folketingsår analysen omfatter både længden af ministeriernes høringssvar og spørgsmålet om hvornår høringssvar og høringsnotater sendes til folketinget

vil regeringen overveje om der er behov for at ændre retningslinjerne i vejledningen om lovkvalitet for så vidt angår høring over lovforslag og jeg vil da gerne give folketinget tilsagn om at

og regeringen det vil sige

som repræsentant for regeringen tager en drøftelse af evalueringen når den foreligger

måtte være behov for ændringer på det område men altså af de

grunde som jeg har været inde på herunder især forslagets

kan regeringen altså samlet set ikke

rigtig der kom nogen konkrete forslag fra ministeren om hvad vi skulle gøre for at sikre at man overholder

der blev sendt i høring i højst to uger det er ikke ordentlig tid

organisationer kan nå at afgive et ordentligt høringssvar så hvad er regeringens forslag til hvordan vi får en ordentlig lovkvalitet herunder ordentlige høringsfrister

stilling til det når vi har set på det vi lægger ikke undersøgelser i forskellige tidsskrifter til grund for det vi gør vi er nødt til at lave vores egne undersøgelser og vores egne vurderinger inden

det er så i den forbindelse jeg gerne vil give et tilsagn om hvis der er ønske om det at tage en drøftelse med ordførerne eller udvalget for forretningsordenen

om evalueringen når den foreligger men altså lovgivning kan ikke komme på tale fordi det vil

set en lang række eksempler hvor det også

senest

brev fra en lang række store organisationer der afgiver rigtig mange høringssvar hvori de påpeger en række konkrete eksempler på at der har været alt alt for korte høringsfrister til at de kan nå at give nogle kvalificerede høringssvar og dermed bliver lovkvaliteten også dårligere

høre hvor lang tid regner ministeren med at skulle bruge på den her undersøgelse taler vi om en uge to uger

går ud fra at ministeren ikke taler om en undersøgelse der skal tage mange måneder så vi er ovre i et nyt folketingsår

har debat om god lovkvalitet den allerbedste sikkerhed for god lovkvalitet fremkommer netop ved at der hele tiden er fokus på området debat og fokusering er i et demokrati og folkestyre det bedste våben for at nå målet ikke ved at lave en masse formelle og tekniske lovbestemmelser befolkningens og interesseorganisationernes og partiernes især oppositionspartiernes aktive og konstruktive medleven og konstante spørgen om gældende lovkvalitet i alle dens facetter er den bedste sikring af at lovkvaliteten er på et højt niveau jeg har noteret mig

er høringsfristers længde

høringer være god tid til at høringsparter kan udarbejde gedigne og fyldestgørende høringssvar det skal mest ske af hensyn til

for at sikre en god lovkvalitet men selvfølgelig også af hensyn til partiernes behandling af lovforslaget her i folketinget men lur mig om ikke partierne ofte har

de organisationer hvis medlemmer lovforslaget vedrører det synes jeg at jeg

set med demokratiske øjne

at det er høringsfristens længde der er afgørende for om der foregår en demokratisk debat før et lovforslag

bliver vedtaget en uges længere høringsfrist kan ikke være afgørende set i forhold til at et lovforslag skal igennem tre behandlinger i folketinget

med mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til ministeren modtage deputationer

og så skal der efter forretningsordenens

gå tredive dage fra lovforslagets fremsættelse til vedtagelse ved tredje behandling det er især i denne periode og i denne proces at den demokratiske debat

et lovforslag alligevel mener vi i venstre at det er væsentligt at der er god tid til høring og oversendelse af høringsnotat til folketinget justitsministeriets vejledning om lovkvalitet fra juni to

er på tre hundrede og to og halvfjerds sider jeg er helt enig med ministeren i at disse tre hundrede og to og halvfjerds siders vejledning ikke egner sig til at ophøje til lov ministerens synspunkter og argumentation desangående kan jeg helt tilslutte mig det vil også være noget voldsomt og meget bureaukratisk at have en lov på så mange sider

finansloven og enkelte andre særlige love der har et så voldsomt omfang det vil også give nogle helt utilfredsstillende detailbindinger i lovform som ikke kan fraviges af folketinget når først de er lovfæstet denne manglende smidighed for folketinget ønsker venstre ikke at medvirke til afslutningsvis vil jeg påpege at det også vil give nogle problemer i

grundloven der netop giver regeringen og

der er ikke i grundloven hjemmel til at hindre denne frie adgang til ved lov at fremme bestemmelser der kan hindre fremsættelse af lovforslag hvis ikke nogle ganske ganske specifikke krav er opfyldt så alene af

venstre ikke støtte beslutningsforslaget må jeg minde om

ikke er mere end nogle få dage siden at folketinget vedtog et lovforslag som ikke

af regeringen dette lovforslag

været i høring med videre alligevel stemte de partier der står bag nærværende beslutningsforslag for det pågældende lovforslag det er et lysende eksempel på at lovkvalitet ikke er så enkelt

venstre mener altså at høj lovkvalitet er meget vigtig

skal skabes ved høj etisk adfærd der fremmes ved den løbende debat herom venstre kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

jeg bare høre om ordføreren ikke er enig i de betænkeligheder som en lang række organisationer har sendt til os blandt andet lægeforeningen ældre sagen forbrugerrådet ergoterapeutforeningen danske handicaporganisationer danske patienter og flere de siger at problemet er at hvis ikke

opmærksom på problemerne så bliver det kun de organisationer der har mange ressourcer

at få politikerne i tale som kan komme med indvendinger så får man ikke

ministeriernes afvejning af de forskellige synspunkter

hinanden og ministeriernes inddragelse af hvad der kunne være af af modsatte

det andet spørgsmål er om ordføreren mener at det er grundlovsstridigt at folketingets partier i enighed har indført en regel i folketinget om at vi normalt ikke

lovforslag til første behandling

fremme med flere gange i min ordførertale

ikke konkludere at jeg ikke går ind for at der skal være høringsfrister

de også skal være af en sådan længde at man kan nå at behandle

det går venstre bestemt ind for

med den regel vi allerede har indført i folketinget eller hvordan skulle det forstås til det andet

misforstået ordføreren men jeg hørte bare ordføreren komme med et meget langt indlæg om

ikke gjorde så meget at der måske nogle gange var meget kort høringsfrist for der ville stadig væk være tid til behandling i folketinget og det var i den forbindelse jeg gerne ville høre om ordføreren ikke deler de mange organisationers bekymring over at så bliver det kun de organisationer der har mulighed for at komme i kontakt med politikerne og som har ressourcerne til det der så også kan gøre sig håb om at blive hørt

man er enige om det og det det er vi så

at man kan få nogle gedigne og fyldestgørende høringssvar ind

arbejdet med i fred og ro hos dem der gerne vil give disse høringssvar og at der også er tid til

i en lov altså ophøje de tre hundrede og to og halvfjerds sider i vejledningen til lov

at tingene godt kunne være lidt kønnere lidt mere demokratiske og lidt mere åbne end vi

arbejde videre med det her hvis vi ikke har ramt

den måde vi har beskrevet det på kunne det være at vi kunne slutte op omkring

en beretning som vi så også kunne arbejde videre

jeg også lyst til at sige noget

snart kommer til at sidde der selv

i hele landet

meget kort tid fra den ellevte februar til den første april så det er da en lille kuriositet som

baggrunden er faktisk meget alvorlig vi har en tredeling af magten i danmark og den skal vi respektere

kommer med lovforslagene hvem der er den lovgivende forsamling og hvem der er den udøvende

i to tusind og ni hvor der var en plan til debat

vi faktisk havde besluttet dem her i folketingssalen

forretningsordenen hvor vi drøftede det og skatteministeren også omkring den sjette maj to tusind og ni åbent og

ved at sætte nogle regler i kraft som ikke var blevet vedtaget i folketinget

hvis fristerne er for korte kan det godt ske at vi kan klare noget

på de bemærkninger der står længere omme

med en god høringsfrist jeg siger ikke at

der lige nu ligger på høringsportalen det

er jo nu her den fjortende april det er et par dage siden men høringsfristen er den tyvende april

så lige der er imellem den fjortende april og den tyvende april

det er sendt ud den tolvte april

mellem den fjortende og den tyvende april

jeg tror ikke at der er ret mange organisationer hvor

arbejde i påsken for at komme med et høringssvar

til nogle høringsfrister vi må kunne forpligte os på at når vi vil et åbent demokrati

på både den forudgående proces og den proces

uanset hvilken farve vi har

nogle lovforslag der kom meget sent jeg har det helt fint med at vi fik forlænget vores vores sommerarbejdstid og kom lidt senere på

fremsat ikke kun de fem lovforslag man kom med

når man kører lovforslag igennem

befolkningen i tale så jeg synes alt andet lige vi sagtens kan

fordele opgaverne så skal jeg også i forhold til den proces vi

kunne også være at vi hvis vi fik svar på vores spørgsmål så også blev dygtigere til at stille spørgsmålene jeg vil slutte af

og kommer til nogle ordførermøder eller på anden måde går i dialog og måske ender

over for en anden meget stor del af folketinget og diskutere noget som er forretningsorden

kunne klare i udvalget for forretningsordenen

måske ende med at stemme om noget som vi skulle

synes jeg er dårlig skik det er

for forretningsordenen vi kommer til enighed om de her ting på en ordentlig og fornuftig måde men nu kan det altså ende med en afstemning

ikke noget der er værdigt i forhold til til

og det er vejledninger som vi flytter som jeg har forstået

andre så har tilsluttet sig men

mig ikke om fordi det netop også ødelægger muligheden for smidighed

i overensstemmelse med det som ministeren gennemgik

hæve hæve

egentlig hellere have høringssvarene efter

bagefter kunne det være interessant at høre hvad eksperterne

jeg kan sagtens forstå nu når vi har fået det her brev fra alle de forskellige organisationer at de synes det ville være evig godt hvis de

bestemme hvad vi skulle bestemme herinde

hører jo ofte politikere og politiske partier som er utrolig bange for at udtale sig politisk og ideologisk

i institutionerne og i organisationerne og det synes jeg altså er en falliterklæring i min verden

ideelle være at vi fik høringssvarene efter

gav os tid til det

få eksperternes indstilling det ville så

gengæld medføre at man godt kunne

ændre opfattelse det har vi utrolig svært ved herinde når først vi har givet en idé om hvor vi stemmer så har vi svært ved at lave det om det kunne så måske være en rigtig interessant demokratisk proces men alt det kunne vi diskutere og bør diskutere alle andre steder end i folketingssalen hvor to store grupper står over for hinanden justitsministerens

spekuleret over men det er selvfølgelig utrolig væsentligt

på det og det går jeg også ud fra at forslagsstillerne er enige med mig i

kunne forestille mig at vi i løbet af næste proces finder ud af hvor det egentlig

dårlig skik

alle sammen gøre en kæmpe indsats uanset hvilken regering der sidder for at det selvfølgelig kommer til at foregå så rigtigt som muligt og med de nødvendige længder og frister der er til høringssvar det tror jeg alle bestræber sig på det ved jeg også at den her regering gør og også tidligere regeringer

df godt være med til at løse de problemer vi peger på men man vil ikke være med til at løse dem

alene er noget vi skal stemme om hernede i salen

forbedre den det er jo en daglig proces

at vi så når frem til noget som vi alle sammen kan enes om et kompromis

vi giver lidt og vi tager lidt hist og her i forhold til hinanden

ved jo også godt at i i de udvalg

forretningsordenen er der ikke noget med at der er nogle partier der er mindre eller større

og det kan forretningsordenen jo ikke tage stilling til

men det kan folketinget måske gøre

og kan vi samarbejde os frem til det samme resultat så lad os prøve den

samarbejde om jeg kan også huske konferencen i ishøj

huske at vi har lavet aftaler om at vi skal have svar på vores spørgsmål at

alle de ting der overholdes

gerne kunne forbedre lovkvaliteten i enighed i

så hvordan kommer vi videre med noget som er

ikke at regeringen ville sidde ret meget længere hvis den gjorde det den lytter regeringen vil selvfølgelig

og gøre det som indstillingen er fra et enigt udvalg enigt udvalg for forretningsordenen

også justitsministeren er kommet med er jo god i og med at

situationer der pludselig gør at der skal fremsættes et lovforslag i huj og hast

normale frist som man gerne vil have det er jo ikke af ond vilje fra en hvilken som helst siddende regering at det sker men det er

næste røde regering hvis den

og regler vi styrer efter der er en kvalitetsvejledning som justitsministeren redegjorde for

hvordan regeringen håndterer lovforslag det lovforberedende og

lille debat der været her

hvis folketingets partier som sådan siger til

de da fuldstændig ligeglade med så er det begrænset hvor længe den regering sidder så selvfølgelig gør regeringen det som

er at selv om vi har nogle hensigtserklæringer nogle vejledninger og nogle ønsker om hvordan

se i øjnene at her bliver vi nødt til

hugge en hæl og klippe en tå hvis vi skal nå igennem

det kan være forslag som pludselig kommer op fordi der er

akut behov for at lovgivningsmagten griber ind i en situation

jo være ærgerligt hvis vi var låst fuldstændig fast på

på en bestemt måde uden mulighed for dispensation

indsætte en straffebestemmelse om at den pågældende minister skal sidde tre måneder i fængsel eller

heller ikke man forestiller sig skal gøre sig gældende så forskellen vil

måde være ens

være i strid med grundloven og det ville jo i den grad være

sammen selv meget opmærksomme på hvad det er vi går og laver vi har nogle vejledninger vi

her i folketinget og de gange hvor der er noget der ikke

så går der heller ikke fem minutter før der ligger en indkaldelse til et nyt møde i udvalget for forretningsordenen og så sidder vi

og drøfter tingene og siger hvad var det der gik galt hvordan kan vi undgå sker igen hvordan kan vi gøre det bedre næste gang og det

hvor vi som kollegaer er enige om at der er nogle ting vi gerne vil have

de fælles vejledninger og regler vi har ja så taler vi sammen om i det kollegium vi er

for forretningsordenen kigge hinanden i øjnene og sige

er skruet sammen i dag er ganske fornuftige

som konservative meget påpasselige med

for at der var en enkelt minister der kom til at gøre noget som var lidt grundlovsstridigt det er jo godt nok at vi kan drøfte tingene i udvalget for forretningsordenen men kan vi så også stå sammen på tværs af blokke

skal vi måske smide partikasketterne lidt mere væk og se på demokratidelen og ikke på partidelen når vi arbejder

for forretningsordenen som er den bestyrelse der kan sidde og diskutere tingene i forhold til hvordan

forretningsgangen i folketinget er bør det selvfølgelig være erfaringen og standpunkterne og synspunkterne i forhold til de konkrete sager der skal til

helt rigtigt det er min tilgang til arbejdet i udvalget for forretningsordenen det er ikke at sidde og føre konservativ politik

forhold til folketinget i forhold til parlamentarismen i forhold til grundlovens bestemmelser om

opfattelse at de korte frister vi somme tider bliver præsenteret for og som ligger ved siden af

er ok og at høringsnotater ikke ligger klar når vi går til førstebehandling

så kompliceret lovforslag der fylder hundrede sider når vi ikke har høringssvarene

holdninger til forskellige situationer der kommer op vil være den samme uanset om jeg tilhører et regeringsparti eller jeg ikke gør det er meget vigtigt for mig at understrege her at det arbejde vi laver der

bør være objektivt og kun varetage folketingets interesser

være nødvendigt at man fraviger der kan jo være behov for at man siger lige præcis her bliver vi altså nødt til at køre lidt hurtigere videre så er vi tilbage ved det som også

ske en enkelt gang eller to at man ikke lige har alle høringssvarene inden man

principielt til lovforslaget

den store debat ved førstebehandlingen men i princippet er meningen kun at

problemerne med lovkvalitet eller mangel på samme har efterhånden været diskuteret i mange år det har vi også kunnet høre af debatten her i salen det har tidligere været debatteret her i folketingssalen der har været holdt konferencer om lovkvalitet og justitsministeriet har sågar sågar udarbejdet en vejledning om lovkvalitet som

store problemer med at lovforslag hastes igennem processen uden tilstrækkelig tid til at indhente høringssvar fra relevante organisationer og uden at der er tid til en ordentlig debat sidste år bød

forslag til ændring af udlændingelovgivningen blev sendt i høring med en meget meget kort høringsfrist så flere organisationer ikke

de havde kun fem dage til at komme

problem det er også et principielt problem at lovgivning hastes igennem med fare for at indholdet ikke er ordentligt

selvfølgelig også et helt konkret problem for alle de borgere der rammes af en lovgivning

hurtigt at den risikerer at savne sans for den praktiske virkelighed som berører rigtig mange borgere i danmark

helt klart glad for og vil gerne kvittere for

og det samme hører jeg egentlig også fra den konservative ordfører så jeg

men jeg skal sige at sf selvfølgelig støtter forslaget som

for at justitsministeren og andre ordførere

siger at regeringen iværksætter en undersøgelse af om det står så galt til med høringsfristerne som mange har påpeget jeg håber at vi kan få den undersøgelse ret hurtigt så

vi får løst det her problem

vi får den drøftelse og at det ender med at vi får fundet en løsning på hvordan

høringsfrister jeg vil gerne som fru karen klint har gjort flere gange understrege at en ting

kan fastsætte af regler for regeringens

lave lovforslag på det er to forskellige ting vi kan i forretningsordenen for folketinget som

skal drøftes her i salen fastsætte nogle regler der gælder for folketingets arbejde men hvis vi skal fastsætte regler for regeringens arbejde

vi nødt til at gøre det i form af lovgivning derfor mener jeg at det er begge dele der skal drøftes i det videre arbejde i udvalget

skal drøftes i udvalgsarbejdet men at det også er vigtigt at vi

det mener jeg ikke at vi kun skal have for lukkede døre i et udvalg

overvejelser vi har om hvordan demokratiet skal indrettes

fristen jeg skal beklage at der er sket en teknisk fejl så der står den første april to tusind og elleve i stedet for to tusind og tolv

hvorvidt man skal ophøje hele vejledningen med alt hvad der står om sprog og alt andet

eneste ord i vejledningen der skal

giver mening og det er først og fremmest spørgsmålet om høringsfrist og at man normalt først kan fremsætte lovforslag i folketinget når høringssvar og høringsnotater foreligger

men jeg vil gerne understrege især over for den konservative ordfører at

en undtagelsesbestemmelse hvis regeringen ikke mener at den kan overholde fristerne

til folketinget med et brev om at

vi kigge på hvordan det hænger sammen med

ikke lovforslag i høring og havde ikke

at man normalt skal sikre at høringsfristen

organisationerne har mulighed for

korrekt også i forhold til den virkelighed der er så vi ikke som vi har set jævnligt skal

lave rettelser af lovforslag og senere lave ny lovgivning for at ændre på

faktisk ikke passer til virkeligheden

skal fremgå hvad konsekvenserne af et lovforslag

ministeren siger at der ikke altid er nogle ligestillingsmæssige konsekvenser

miljømæssige konsekvenser vi vedtager en del lovgivning der ikke har miljømæssige konsekvenser men så skriver man jo bare at der ikke er nogen miljømæssige

vi synes bare at det er vigtigt at alt det som justitsministeriet meget rigtigt peger på i sin vejledning at man skal se på

jeg mener at vi har et problem jeg kan selvfølgelig godt forstå

espersens overvejelser om at folketingets partier

få høringssvarene men rigtig meget af den lovgivning som vi har i dag er jo af meget teknisk karakter

er et spørgsmål om hvordan vi teknisk skal indrette samfundet på

stort behov for høringssvar og det er mit indtryk at det har stort set alle andre ordførere også

man får påpegningen af at den paragraf vil være i modstrid med den paragraf eller af

ville der ikke køre så mange taxaer i danmark længere

have nogle forhandlinger fordi det viste sig at lovforslaget havde nogle utilsigtede konsekvenser for biavlere

overhovedet tænkt på hvad konsekvenserne

nogle organisationer gjorde os opmærksom på at det ville blive et meget stort problem for biavlen i danmark sådan er

forskellige områder tekniske ting som ikke har med vores politiske holdninger at gøre men som er væsentlige for at lovene kan fungere på den rigtige måde ude i samfundet derfor mener jeg at det er afgørende at vi faktisk får høringssvar og det er afgørende

kæmpestort embedsmandsapparatet

komme med nogle ordentlige høringssvar til os fordi det gør kvaliteten af vores lovgivning langt langt bedre derfor håber jeg

faktisk kan føre til at vi får en løsning

nogle ordentlige høringsfrister jeg har umiddelbart svært ved at se at vi kan gøre det på anden måde lovgivning

til hvordan man kan komme til samme resultat på anden vis derfor ser jeg frem til

at dette folketing vedtager en lov der begrænser den frie ret til at fremsætte lovforslag det kan man ikke gøre og

nødt til at sige meget klart og tydeligt til fru line barfod som åbenbart ikke er enig i det jeg sagde i første omgang jeg bliver bare nødt til at sige

sådan er grundloven det er rigtigt at

som vi har i dag men det ændrer intet ved det for grundloven er som den er en regering kan fremsætte lovforslag og man kan ikke ved en lov sige at lovforslag ikke kan fremsættes af en regering fordi de ikke har været i høring med en vis frist

at organisationerne i danmark ikke er en del af vores forfatning det er ikke sådan at vi har en fjerde magt i det her land

sådan at man ved lov kan sige at organisationer skal have frister til at udtale sig inden dette folketing kan behandle en sag det folketinget

lade være med at stemme for det folketinget kan også beslutte at den proces

lovforslag skal undergå skal tage en vis tid

det mellem anden og tredje behandling sådan at organisationer har lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter til folketingsudvalget så de synspunkter kan indgå i behandlingen men det

ville være i strid med grundloven hvis vi gennemførte en lov

på friheden til at fremsætte lovforslag for en regering

fuldstændig enige om at vi må have en fælles forståelse i det her hus om de spilleregler der er

er tid til at behandle tingene ordentligt det må vi jo finde ud af med hinanden i en god dialog vi kan bare ikke lave en lov om det for det

det ville jo betyde at regeringen ikke kunne fremsætte

lovforslag i overensstemmelse med beslutningsforslaget hvis vedtaget for en regering kan ikke fremsætte

at det er justitsministeriets opfattelse at man ikke kan lave en lov selv om vi i loven gør det meget klart at regeringen har mulighed for at fremsætte lovforslag uden at have overholdt

et brev til folketinget som vedlægges lovforslaget om at den ikke har overholdt

og det er partierne jo heller ikke læser man vores forfatning

om partiernes rolle men derfor har vi alligevel

den måde vi vedtager lovgivning på så vi har jo på mange måder tilpasset vores lovgivning

eksisterer i dag så tillader

i al fredsommelighed at sige at jeg synes at det kunne være fornuftigt at se på fortolkningen af grundlovens § enogtyvende det

justitsministeriet får ret i sin grundlovsfortolkning folketinget har vedtaget en del ting som på papiret ikke lige passer med hvad der står i grundloven

har vi givet både færøerne og grønland ret til at opkræve skatter selv om det fremgår af grundloven at det kun er folketinget der har ret til ved lov at opkræve skat jeg har siddet i selvstyrekommissionen i

forhandlingerne med grønland om en ny selvstyrelov der havde vi også lange diskussioner med juristerne fra justitsministeriet om hvordan forskellige bestemmelser i grundloven skulle forstås og nåede frem til nogle fortolkninger

man læser grundloven er det også svært at se at vi overhovedet kan give det selvstyre vi har givet til både færøerne og grønland og række andre områder hvor vores grundlov heller ikke passer til den virkelighed vi har i dag derfor er det altså nødvendigt at man ikke umiddelbart bare siger at så kan man slet ikke gøre noget som helst men at vi ser på hvordan vi faktisk

en praksis der passer til det som vi ønsker

vi fastholder magtens tredeling som jeg mener er det afgørende og som fru karen klint også var inde på

ret til at fremsætte lovforslag

så vi også sikrer at det normale er at

sørger for at der er en ordentlig høringsfrist det vi foreslår

i beslutningsforslaget om hvordan lov kunne udformes

ikke har overholdt høringsfristerne så har regeringen stadig væk den fulde ret til at fremsætte lovforslag uden høring

ikke har gjort det jeg tror at det i sig selv vil have en vis opdragende effekt på en hvilken som helst regering at den så vil skulle

ment at et bestemt forslag ikke skulle sendes til høring eller